mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelse

ved kongelig resolution af niogtyvende september tusind og fjorten blev bestemt at ressortansvaret for lov om vederlag og pension for ministre bortset fra lovens § otte om ministres hverv og § ni om udnævnelse af tjenestemænd til ministre overføres fra statsministeren til finansministeren per første oktober to tusind og fjorten og at ressortansvaret for opgaver i henhold til lov om færgefart for så vidt angår besejlingen af christiansø overføres fra transportministeren til forsvarsministeren meddelelsen vil fremgå

tak til ministrene for redegørelserne vi ordførere er nødt til at behandle dem summarisk for tiden er knap og derfor vil jeg holde mig til til det politiske til den retning der er i dem eller som der bør være vi reformerer det nordiske samarbejde og vi sparer ti procent af budgettet i løbet af tre fire år dermed gør vi det nordiske samarbejde slankere men der er intet i vejen for at det samtidig bliver stærkere vi skal ikke måle effekten af det nordiske samarbejde på bevillingernes størrelse eller på institutionernes mængde og initiativernes antal det vi skal måle det på er

at borgerne skal opleve norden de nordiske lande som et fælles hjemland et fælles afsæt hvad enten det drejer sig om forretningsfolk studerende eller folk der bare gerne vil arbejde i et andet land de skal opleve at det er meget lettere at komme til et nordisk land end det er at komme til et andet land og derfor har vi nedsat dette

og en fra nordisk råd og det er tilfældigvis mig selv vi er gået i gang men det er sejt og det kræver altså meget stor opmærksomhed fra regeringernes side hvis vi overhovedet skal kunne følge med

for eksempel når der implementeres eu lovgivning og for eksempel når selvstyrende områder vedtager deres egne lovgivninger og glemmer at de dermed måske kommer til at skabe grænsehindringer i

men også de andre nordiske lande det er en kæmpe sag som kræver regeringernes største opmærksomhed borgerne skal opleve at det er meget lettere at arbejde og samarbejde i de andre nordiske lande end det er andre steder i europa virksomheder skal kunne bruge etableringen i andre nordiske lande som deres første forsigtige forsøg på at komme ud på det internationale marked og der skal de ikke møde alle mulige hindringer som en konference i dansk erhverv i foråret desværre afslørede

derudover skal norden have den vægt den indflydelse i verden og på vores egne anliggender som vores styrke berettiger til

jeg tror der er brug for at vi generelt i norden bekæmper småstatsmentaliteten sammen er vi jo ikke små sammen har vi et bruttonationalprodukt som kan måle sig med ruslands vi har sammen en handelsflåde som vel er den største i verden vi har

og på det punkt får vi en indflydelse fordi vi faktisk har lært at samarbejde i verdensbanken men kunne vi dog ikke bruge den samme model i mange andre fora

største flystyrker i eu og derfor er der heller ingen mening i at vi ikke tilsammen sørger for at overvåge og om nødvendigt bevogte nordatlanten og det arktiske område som jo

vores varetægt jeg er overbevist om at det mest fredsbevarende vi kan gøre i nordatlanten og i arktis er at vi selv står for overvågningen og bevogtningen at der ikke på nogen måde opstår et tomrum

som åbenbart har følt sig fristet af den stockholmske skærgård og andre muligheder for at prøve sig frem det vigtigste vi kan gøre er at vi selv tager vare på det nordatlantiske og arktiske område

det er vigtigt at vi i østersøsammenhæng bevarer dialogen med vore østlige naboer vi har drøftet det meget i nordisk råds præsidium hvor ligger balancen vi har aflyst møder med statsdumaen men vi har bevaret fastholdt møder med regionale

det vil også finde sted i næste uge endda et forlænget møde med regionale politikere for modellen er at vi på den ene side vil vise styrke og også kritisere og afvise ethvert forsøg fra russisk side på at krænke os eller vore nabolande

vil vi gerne bevare dialogen og bevare de fora hvor vi kan få dialog jeg skal blankt indrømme at for tre år siden da jeg igen begyndte at engagere mig stærkt i det nordiske samarbejde havde jeg en tanke om at man måske kunne lave en slags stoltenbergrapport om forenkling af alle de fora som man også som folketingsmedlem bliver sendt rundt i og som vi næsten ikke kan overkomme men nu må jeg

måske har været halvdødt i nogle år som pludselig bliver relevant så jeg tror vi bliver nødt til at bevare disse

så vil jeg til slut fortælle om en morsom samtale i aftes hvor jeg havde en dame til bords ved en lejlighed hvor folketingets formand også var til stede

hun sagde hvorfor er alt der har med det nordiske at gøre så kedeligt

her er svaret jo for det første at vi opererer med et konsensusprincip som gør at der er meget få konflikter i det nordiske samarbejde og så kommer der ikke noget i avisen om det der er ikke nogen offentlige kampe som skal kæmpes det er jo på en vis måde fordi det går så godt men

for den offentlige opmærksomhed og derfor vil jeg godt sige igen at jeg synes

er et problem jeg ville ønske at man i nordisk sammenhæng ligesom i nordefco

handle på den måde at hvis der er nogle lande som gerne vil samarbejde

kan der godt være andre lande som afstår og så må vi jo finde en måde hvorpå disse også slipper for at betale det må kunne lade sig gøre

praktisk pragmatisk nordisk samarbejde

jeg vil påstå at det nordiske samarbejde oplever en renæssance i øjeblikket

det startede efter ophøret af den kolde krig hvor vi pludselig kunne tale både udenrigs og

det er blevet en fast tradition ved nordisk råds session at nordisk råds præsidium mødes med udenrigsministrene det var utænkeligt tidligere der er et stadig tættere nordisk

vi har fælles

aktionsudgangspunkter i afrika og mange andre steder drejebogen for det har jo været stoltenbergrapporten med de tretten punkter og han var her i huset i maj måned og var glad for alt hvad der var sket men på et punkt var han voldsomt kritisk

sige til udenrigsministeren han var slet ikke tilfreds med ambassadesamarbejdet det syntes kan kunne blive til meget meget mere og han begreb ikke at et nordisk land når man nedlægger en ambassade

ikke finder den løsning at en anden nordisk ambassade kan klare de danske forretninger

et område hvor vi er enige men på det punkt burde vi jo også kunne være praktiske

nu har vi så fået en ny stoltenbergrapport nemlig på sundhedsområdet

fremtidsvision som jeg også vil takke ministeren for nordisk samarbejde for

så hurtigt at acceptere generalsekretærens forslag om en stoltenbergrapport der så blev en bo könberg rapport

gøre og det er også noget med at vi i de nordiske lande har så velordnede sundhedssystemer at vi er oplagte til kliniske forsøg det underbetoner bo könberg men

nu ser jeg at formanden rejser sig og det er fordi vi kun har ti minutter men jeg glæder mig meget til en debat om denne nye stoltenbergrapport skrevet af en tidligere svensk sundhedsminister bo könberg

rose ordføreren for den ihærdige indsats ordføreren gør for at følge op på

beslutninger vi har truffet om fjernelse af grænsehindringer i norden og

til en udbygning af det nordiske samarbejde men jeg vil gerne spørge lidt specifikt ind til nogle af de besparelser

man har rumsteret med i ministerrådet og høre hvordan en gammel højskolemand har det med

journalistcenter nordisk sommerhøjskole og de nordiske huse hvordan har ordføreren det egentlig med det

jeg glæder mig over de nordiske huse og jeg glæder mig over at

bliver opmærksomme på det interessante ved at følge udviklingen i andre nordiske lande

men det burde jo være sådan at medierne selv samarbejdede det burde jo være sådan at universiteterne selv fandt ud af at samarbejde sådan som de jo i høj grad gør på forskningsområdet

kan være noget der sætter noget i gang

bliver den så at sige en institution og det vigtigste er jo at vi bruger de penge til at skubbe samarbejder i gang som derefter kan klare sig uden kunstigt åndedræt fra de nordiske bevillinger

medieverdenen og forskningsverdenen jo nok den at medieverdenen i langt højere grad er styret af private kapitalinteresser hvor forskningsverdenen i langt højere grad er styret af fælles samfundsmæssige prioriteringer og det kan jo gøre det svært at få en hvad skal man sige alternativ vinkel på medieverdenen jeg vil bare

det er lidt selvmodsigende at vi på den ene side erkender

sparer på en institution der jo kunne hjælpe os

man sige bagvedliggende mere kulturelle meningsudveksling i norden så jeg vil gerne lige bede ordføreren forholde sig til den selvmodsigelse

men skal vi så ikke glæde os over at samarbejdsministeren i går i samrådet med delegationen kunne fortælle at nu får

tror jeg har overbevist os alle om værdien af det som man forsøgte at spare på og om det betyder at man også på længere sigt vil redde livet

godt vi kan være bekendt at gøre det nordiske samarbejde på en gang stærkere og slankere

venstres ordfører fru annette lind som socialdemokratisk

jeg starte med at takke ministeren for nordisk samarbejde og udenrigsministeren for de skriftlige redegørelser om det nordiske samarbejde

østersørådssamarbejdet og om grænsehindringsarbejdet jeg er rigtig glad for at redegørelsen om det nordiske samarbejde tager afsæt i det stærke nordiske værdi og interessefællesskab og det nordiske fællesskab er rigtig unikt ja det oplever jeg selv når jeg rejser med nordisk råd vi har meget

og et stærkt fællesskab er med til at indfri vores mål om at skabe vækst og flere arbejdspladser et endnu bedre miljø og også et trygt og sundt liv for alle på tværs af de nordiske lande som bekendt løfter man jo mere i flok og det er præcis hvad vi gør med det nordiske samarbejde vi når nemlig længere i fællesskab

har danmark formandskabet i nordisk ministerråd det bliver et spændende år og hos socialdemokraterne ser vi frem til alle prioriteringsområderne de fleste mennesker virksomheder og institutioner

de seneste år mærket konsekvenserne af den økonomiske krise også de nordiske samarbejdsministre har i to tusind og tolv effektiviseret

det danske formandskab vil der blive fokuseret på fire vigtige områder

fokusområder vil være med til at styrke norden som spydspids når det gælder miljø klima og grøn vækst de nordiske byer skal være endnu mere attraktive og endnu mere bæredygtigt end de er i forvejen lige fra affaldssortering til arkitektur mode og tekstilbranchen skal også have et løft så bæredygtighed og miljø kommer i fokus

ikke mindst de menneskelige aspekter og et ansvar for ordentlige arbejdsvilkår jeg har allerede nævnt

godt tiltag og under det punkt vil jeg også gerne nævne grønlands sælskind som et bæredygtigt produkt der desværre stadig kan blive betragtet med en vis skepsis min kollega i folketinget og i nordisk råd karin

som en vare der bliver inddraget i de nordiske forbrugeres bevidsthed bioøkonomien skal også vokse og i den forbindelse skal regeringen sammen med færøernes landsstyre og grønlands selvstyre lancere et projekt som skal finde nye løsninger inden for fiskeindustrien fiskeopdræt og tang og det giver sig selv at der også her skal være fokus på bæredygtighed miljø og vækst vi skal konkurrere på kvalitet og også på at

skal vi blandt andet sørge for at kvaliteten af sundhedsydelserne bliver endnu højere for alle

sat gang i programmerne holdbar nordisk velfærd og

og flere er altså på vej kampen mod social dumping hører under velfærdsinitiativerne og herhjemme har vi sat

social dumping for fortsat at være med til at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked og det er altså også en vigtig nordisk diskussion det er et område som vi ser frem til at følge meget tæt og som vi socialdemokrater er rigtig optaget af på det sproglige område ja der skal der være fokus på vigtigheden af forståelsen af skandinavisk for børn og unge som børne og undervisningsordfører er det noget som ligger mig nært at det er en vigtig del af vores tætte fællesskab at vi har en fælles sproglig forståelse når vi mødes på tværs af grænserne er

alt for hurtige til bare at slå over i engelsk i stedet for at gøre os den ulejlighed at lære og forstå dansk norsk og svensk det er et vigtigt arbejde at give børn og unge mere mod på at gøre det arbejdet med at styrke det nordiske

norden ude i verden vores værdier vores samfundsmodel vores evne til at samarbejde vores mode vores mad naturen og

i verden projekter som ny nordisk mode

nogle af de eksisterende tiltag

som vi skal styrke vores nordiske

er det et emne som har stor opmærksomhed grænsehindringsrådet er blevet etableret og det skal være med til at styrke samarbejdet endnu mere på tværs af grænserne og få løst op for de udfordringer som der til stadighed opleves

steder mange penge kan spares og her tænker jeg især på standarder inden for byggebranchen ligesom mange arbejdspladser skal skabes og her tænker jeg på

erhvervskvalifikationer men jeg synes også det er nødvendigt at grænsehindringsombudsmandsinstitutionen bliver oprettet et kontor som hjælper den enkelte borger der er kommet i klemme

hvis alt går vel ja så skulle der ligge en betænkning klar til påske som kan bruges som beslutningsgrundlag til sessionen i reykjavík som det sidste område

skal vi også arbejde videre med arktis klimaudfordringer i arktis er kommet for at blive og et større samarbejde omkring disse udfordringer er nødvendigt

det samme gælder miljø og sikkerhedskrav skulle en katastrofe opstå eksempelvis på en af de mange store krydstogtskibe der hvert år besøger grønland

stadig væk alt for mange spørgsmål der kræver svar

både inden for fragt turisme og fiskeri det er derfor vigtigt at vi fastholder overvågningen og suverænitetshævdelsen af rigsfællesskabets territorium i arktis og nordatlanten med det danske formandskab for nordisk ministerråd i to tusind og femten er jeg glad for at der bliver fokuseret mere på arktis i forhold til østersørådssamarbejdet er det vigtigt for os at nævne situationen omkring rusland og ukraine østersørådets hovedopgave

dialog er her nøgleordet

at min socialdemokratiske kollega og nordisk råds præsident

besøgte østersøregionen for at skabe dialog og synlighed omkring ukrainekrisen samtidig

går fyrre procent af den samlede danske import til

det er derfor også af den grund sund fornuft at bidrage til samarbejdet

og fællesskab unikt vi skal værne om vores værdier vores samfundsmodel og værdigrundlag og fortsat arbejde for at vores nordiske borgere kan leve i tryghed og med de bedst mulige betingelser for et godt arbejdsliv og en god velfærd samtidig skal vi skabe de bedste betingelser for dem der gerne vil være en del af norden den grønne vækst skal fremmes og miljøet

der værnes om vi deler historien vi deler langt hen ad vejen også sproget og kulturen men først og fremmest deler vi den fælles fremtid tak til ministrene for deres deltagelse og for deres arbejde tak for ordet

så er det herre mikkel dencker som

jeg synes at det har været interessant læsning og jeg kan da i hvert fald fra mit eget virke i nordisk råd gennem de sidste to år sagtens genkende fremstillingen af mange af de emner som redegørelserne vedrører for os i dansk folkeparti

af en særlig betydning fordi det er i samarbejdet med de nordiske lande at vi ser det umiddelbare og det helt naturlige samarbejde det skyldes at vi i de nordiske lande har et helt andet og og mere umiddelbart fællesskab med hinanden i kraft af vores meget nært beslægtede historie vores fælles værdier det sproglige fællesskab så man kan sige at

det samarbejde som ellers ligger mest ligger mest beslag på bevidstheden nemlig eu samarbejdet

det naturlige er da også at det bedste samarbejde opstår mellem dem som kommer fra samme udgangspunkt og derfor helt naturligt kan have glæde af hinandens selskab

at lige børn leger bedst og vores samtid er da også rig på eksempler på at det går skidt når ulige parter bringes ind i et fællesskab og skal fungere sammen i den sammenhæng kan

at tænke på at det jo er meget ulige parter der er blevet bragt sammen i eurosamarbejdet og at det jo heller ikke har

derfor er vores holdning da også at det er det nordiske samarbejde

naturlige samarbejde for danmark og det er blandt de nordiske lande at der er tale om lande der ligner os meget mere end landene inden for rammen af eu derfor er vi også i dansk folkeparti engageret i at udvikle det nordiske samarbejde med rigtig mange aspekter blandt andet er grænsehindringer

og det ved jeg også at mange af de andre ordførere som enten har talt eller vil tale senere i dag er engageret i fordi det er den frie bevægelighed i norden der er forudsætningen for at den gode udveksling der er landene imellem også kan omsættes i en gunstig økonomisk udvikling til gavn for alle parter

men selv om der er fordele ved fri bevægelighed i norden

ubalance mellem de nordiske lande eksempelvis når borgerne i de nordiske lande har fri adgang til at flytte mellem landene og får samme adgang til sociale ydelser som bopælslandets egne statsborgere det er i sig selv ikke noget problem hvis alle lande har nogenlunde tilsvarende ydelsesniveauer og hvis betingelserne knyttet til ydelserne er sammenlignelige men problemet opstår hvis der er for store forskelle i dansk folkeparti frygter vi at den helt utøjlede indvandring til sverige og den enorme tildeling af statsborgerskaber i sverige på længere sigt kan føre til ubalance mellem de nordiske lande for hvis vi forestiller os at de mange nye indvandrere til sverige får lige så svært ved at forsørge sig selv

det svenske velfærdssystem kommer under et gevaldigt pres hvor man kan blive tvunget til at begrænse adgangen til sociale ydelser eller måske endda sænke ydelsernes niveau

kan det ikke udelukkes at mange indvandrere i sverige vil søge videre til sveriges nabolande hvor der stadig væk vil være adgang til bedre ydelser

løbende overveje om udviklingen i sverige giver os anledning til at justere svenskernes adgang til det danske velfærdssystem så på den måde kan man sige at sverige spiller hasard med det gode nordiske samarbejde i danmark hverken kan eller skal vi bestemme hvilken indvandringspolitik sverige skal føre

må svenskerne helt selv bestemme

vi har i hvert fald vores ret til at tage vores forholdsregler hvis den svenske politik

undlade at komme ind på den anden chokerende udvikling i sverige som vi har været vidner til i det forgangne år for en måned siden var der valg i sverige og set fra denne side af øresund kunne vi følge med i et forløb som ikke var et demokratisk land værdigt i en helt uhørt grad blev et af landets største partier trådt under fode af den forenede svenske presse og af de øvrige svenske partier ukvemsordene mod

og antallet af meldinger om chikane mod partiets aktiviteter var desværre hyppige sådan en behandling af et politisk parti hører ikke hjemme i et demokratisk samfund som sverige

den stigmatisering kombineret med

frygte at mange svenskere følte sig truet eller presset til

at blive sveriges tredjestørste parti og det er flot så mange svenskere lod sig ikke kue af de bøllemetoder man brugte i den svenske valgkamp

desværre har antallet af nyheder

været tiltagende i det forgangne år tidligere har vi hørt om at tegneserien tintin var blevet censureret fra svenske biblioteker på grund af et påstået racistisk indhold i år var turen så kommet til svenskernes egen pippi langstrømpe som også

gardiner var det vist på grund af indholdet af tegningerne på gardinerne senest

man har idømt en kunstner seks måneders ubetinget fængsel på grund af indholdet af hans kunst og

destruktion det er vist kun ting

i de sidste år har det nordiske samarbejde taget fat på en del ændringer af organisationen her i to tusind og fjorten og årene frem gennemføres en slankning af samarbejdes økonomi hvor en del af aktiviteterne skæres fra eller bliver reduceret dansk folkeparti og vores gruppesamarbejde nordisk frihed bakker op om de her besparelser det er nemlig sundt af og til at stoppe op og overveje om alle de aktiviteter og alle de udgifter man har nu også

på en bedre måde eller simpelt hen bare spares det arbejde har vi i danmark gået forrest i

arbejde som dansk folkeparti bakker op om

ligeledes er vi også godt tilfredse med at man i nordisk råd har taget fat på at revurdere den måde som nordisk råds arktiske arbejde bliver organiseret på jeg har selv det sidste halve år indgået i en reformgruppe som skal komme med forslag til hvordan de politiske processer i nordisk råd kan forbedres gøres mere vedkommende og bringes tættere på arbejdet i de nordiske parlamenter det arbejde pågår stadig og jeg håber da at vi om et år når vi næste gang har en redegørelsesdebat om det nordiske samarbejde her i folketinget kan se tilbage med tilfredshed på at nordisk råd er blevet reformeret

der bliver også gjort et godt stykke arbejde inden for det arktiske samarbejde blandt andet ved at fremhæve arbejdet med at fremme sejladssikkerheden som

kontinuerligt arbejder med at forbedre det ser vi med tilfredshed på i dansk folkeparti også i det baltiske samarbejde er der gode resultater det er jo ikke noget der

da fremhæve at arbejdet med menneskehandel inden for det baltiske samarbejde har givet nogle pæne resultater som vi da kan være godt tilfredse med så med de ord vil jeg

mener dansk folkeparti at vi skal begrænse svenske statsborgeres adgang til danske velfærdsydelser var det det jeg hørte det vil jeg da gerne lige have bekræftet

finn sørensen refererer som som jeg sagde jeg sagde at det jo står svenskerne

at indrette deres indvandringspolitik som de har lyst til det vil jeg ikke blande mig i det må man selv om men at det

svenskere direkte adgang til det danske

revidere lige nu men hvis der kommer en udvikling hvor rigtig mange svenskere søger til danmark

er der en ubalance i det nordiske samarbejde og så må vi revurdere om vi stadig væk skal give

jamen så kan jeg da høre at jeg i hvert fald hørte nogenlunde rigtigt at hvis ikke den svenske flygtningepolitik ændrer sig fremover altså hvis de

vil man fra dansk folkepartis side skride til

nogle foranstaltninger så er mit spørgsmål er det så ikke lidt selvmodsigende at stå og tale om at man gerne vil styrke det nordiske samarbejde var det ikke meget bedre for det nordiske samarbejde og også for de enkelte landes muligheder for en god håndtering af flygtningeproblemet at vi så i stedet for søgte et meget tættere samarbejde om det spørgsmål

nogle nogenlunde fælles målsætninger

vi kan løfte den opgave vi vel har som et rigt land i forhold til at hjælpe mennesker der er på flugt

at man kan nå frem til en form for overenskomst med svenskerne om hvordan flygtningesituationen skal håndteres

jeg og dansk folkeparti vil ikke på nogen måde blande os i hvordan sveriges udlændingepolitik

som en form for afledt indvandring via sverige til danmark er det klart

se på hvordan vores relationer til sverige skal være skruet sammen fremover

der er yderligere et par korte bemærkninger fra fru annette lind

tak for det jeg syntes det lidt besynderligt er det sådan at vi skal sætte begrænsninger op for svenskerne i det nordiske samarbejde er det egentlig vores opgave i det nordiske samarbejde

det er dansk indenrigspolitik og det kan blive nødvendigt

at det nordiske samarbejde er for liberalt for fleksibelt og dermed tillader for mange personer

indvandring bliver så stor og afledes afledes til danmark via indvandring til danmark via sverige må vi se på de her regler

som nordisk råds repræsentant i det nye grænsehindringsråd kan jeg ikke

spørge ordføreren vil han ikke godt love

tænke sig grundigt om før han foreslår nye grænsehindringer blot fordi han er uenig i den svenske udlændingepolitik

så er det fru zenia stampe som radikal ordfører

vi kommer endnu videre omkring end jeg egentlig havde regnet med

var en stor mundfuld og når vi så

jeg er ikke selv nordisk ordfører og derfor

har jeg fået et par input undskyld fremmedordet

vi er lande der minder om hinanden vi har samfund

der ligner hinanden og vi har mange af de samme prioriteter både hjemme og ude i verden

på fælles interesseområder og på de nationale dagsordener hvor vi kan inspirere hinanden og dyrke fælles initiativer

grøn vækst velfærdsudfordringer sundhedspolitik eller kulturelt samarbejde for lande med en meget stor fælles kulturarv

også rigtig glade for den fælles vision for det nordiske samarbejde som går under navnet norden sammen er vi stærkere

er vi i radikale venstre også optaget af og bakker op om

man bedre kan relatere til ude i de respektive nordiske samfund ligesom det er interessant at flere af samarbejdsområderne faktisk har en tydelig nordisk merværdi på den ene eller

arbejde med at kigge på de nordiske grænsehindringer dette kunne man naturligvis godt ønske sig gik hurtigere men vi ved også at det er lige nemt det må vi videre med så vidt det nordiske

vi har jo ellers i de sidste ti år vænnet os til at være sådan en stat der lå i periferien af ting der handlede om sikkerhed sikkerhed er noget der foregår langt væk indimellem

sender vi folk og kampfly og transportfly af

vænnet os af med tanken om at sikkerhed er noget der foregår i vores egen baghave

bekymringen i forhold til rusland kom ind

set på udviklingen i arktis og ikke mindst

et meget vigtigt interesseområde ikke bare for os der bor i nærheden af arktis

er vigtigt med den fokus der er på havmiljø og redningstjeneste

hvis arktis skulle gå hen og blive

er rigtig glad for at regeringen i sin redegørelse lægger vægt på

forbliver et lavspændingsområde det er afsindig vigtigt for os

derfor også at den krise som lige nu udfolder sig mellem

uden for det arktiske samarbejde det er fuldstændig afgørende

et sted hvor regionale konflikter får en ny scene

vurderinger der er lavet af eksperter er måske ikke at der kommer konflikter i arktis om de store interesser der ellers er i arktis

med at frygte i den situation vi har set rusland og ukraine og derfor tror jeg

i ruslands ageren i arktis jeg kan se i redegørelsen

som skulle bekymre jeg har læst andre versioner men jeg tror nu også på den der bliver

som jo også til at starte med var sådan et tillidsskabende samarbejde der skulle skabe dialog

og det synes jeg stadig væk er vores rolle selv i en tid hvor

vi er med i sanktioner er det også vores rolle hele tiden at holde

det skal holdes varmt via arktis

at slå ned på de her punkter

i østersøområdet og det er i arktis

fordi der er store risici forbundet med de områder hvilket er fuldstændig nyt for os for det har vi jo ikke tænkt på de sidste ti år så

fjerntliggende egne og kæmpe for sikkerhed men vi skal også være opmærksomme på at danmark i fremtiden kan ende som en frontlinjestat igen fordi vi ligger tæt på områder

hvad vi kan for at sørge for at holde de spændinger nede det er fuldstændig afgørende for danmark og jeg mener det er en absolut topprioritet for dansk udenrigs og sikkerhedspolitik

tre redegørelser

norden østersøen og arktis og

det nordiske samarbejde kan man sige

i forhold til de andre områder hvad er vigtigt i forhold til

det arktiske jeg tror måske det ville være godt

vores nordiske samarbejde som et af de kernesteder hvor vi

end vi ikke skal lægge en absolut fælles linje i forhold til

bruge det samarbejde lidt mere aktivt

norden har regeringen jo lagt op til at det nordiske samarbejde skal

enige i

en del år for faktisk at gøre det

det sner det er der vi kan få nogle

jeg sige at der også er en række muligheder

man løbende laver strategisk kortlægning

en dynamo og vi mangler en dynamo i

vil være virkelig at få udrustet

virkelig bliver dynamisk og kommer med nye initiativer jeg kan nævne en ting som

nordens styrkeområder nemlig bistanden til udviklingslande ja vi er kæmpestore hver for sig

virkelig store hvis vi lægger nogle af kræfterne mere sammen og jeg vil gerne sige til udenrigsministeren nu er udviklingsministeren her jo ikke at

som de hedder i de tre skandinaviske lande

æggene meget mere radikalt sammen end vi har set det var bare et eksempel ellers vil jeg sige at jeg

men det er interessant at når man så sammenligner med hvordan man har harmoniseret på eu plan for det er jo dybest set harmonisering

eu sammenhæng lyder det tit negativt i folks ører

giver sikkerhed for at vi harmoniserer på et højere beskyttelsesniveau det har man da trods alt i eu

vil opfordre regeringen til i hvert fald at få det skrevet ned så det

højeste beskyttelsesniveau i forhold til miljø sikkerhed og så videre

fokuseres jeg kunne ønske mig at det hav som binder østersøområdet sammen

prioritet altså

i vores have og lige nu er

af betydelig mere bindende karakter så det

ønske om at helcom og østersørådet og

sammen med eus strategier så det er jo

i forhold til østersørådet nævnte bertel

vigtig del af at østersørådet blev oprettet i sin tid var jo rent faktisk

sørge for at den proces som så indtil videre er endt lykkeligt at de baltiske lande kunne blive selvstændige de kunne blive medlemmer af eu og at vi også havde et godt forhold til rusland kunne opretholdes

bevare et godt forhold til alle lande i det område med de vanskeligheder det giver det betyder ikke at vi skal holde op med at kritisere rusland når der er grund til at kritisere rusland men det betyder at vi ikke skal blande alting sammen

interessante ved det arktiske samarbejde synes jeg i den her sammenhæng er jo at

en diskussionsklub tidligere jeg mener der er meget gode grunde til

fuld støtte til opprioriteringen jeg synes også vi har en særskilt interesse i

og og andet og så videre og eus mærkværdige politik på

men vi har altså virkelig en interesse i at eu er med

hvor

vil interessere sig for at mødes de kommende år og vi har en kæmpe interesse i også at have den

et bredere europæisk engagement i det arktiske

og det står også i redegørelsen sørge for at konflikter med rusland ikke flyttes direkte op i det arktiske område det er en

meget meget afgørende ting synes jeg for

også for rigsfællesskabet

der ikke må sejle et krigsskib deroppe som observatør men militarisering betyder noget andet det betyder at de er der for at bruge deres militære kapacitet noget andet er jo overvågning og

vi må meget håbe på at hele spørgsmålet om sokkeldelingen i arktis og så videre falder på plads hvad jeg håber og

en afklaring til sidst vil jeg sige

norden som jo er kernen i det her at

er jo snart ikke en tv serie i de angelsaksiske lande som ikke handler om hvor hvor smart

og sole os i det og tro at at vi virkelig er så gode

at vi tror vi ikke er gode vi tror i forvejen at vi er lidt gode nu siger de andre også

min advarsel er bare at vi skal passe på at vi ikke bliver selvgode og i stedet

til ordføreren for et indlæg som jeg jo på mange punkter var enig i

ordføreren sagde om at man skulle prøve

at finde en mekanisme

harmoniserer vi på det højest mulige beskyttelsesniveau for borgere og miljø

og det kan man jo kun være enig i det tror enhedslisten er men hvordan forestiller ordføreren sig at sådan en mekanisme

er det sådan at ordføreren går med overvejelser om at vi

så længe vi ikke afgiver suverænitet i et nordisk samarbejde

skal det jo gøres sådan at man hver gang man tager

beskrive den problemstilling det ville være det første og simple men ellers er det jo lidt mig der har givet bolden videre til ministrene på det her punkt

jo godt sige til enhedslistens ordfører det med at afgive suverænitet

jeg tror faktisk der kan være store fordele ved det indimellem

tak jeg har ellers fået en opfattelse af at det kun er nogle ordføreren synes det er i orden at afgive suverænitet til nemlig eu men når vi i vores fælles gruppe i nordisk råd har diskuteret muligheden af at man i en

at afgive suverænitet til det nordiske samarbejde så var ordføreren ikke interesseret det var derfor jeg spurgte sådan lidt

skal ikke bebrejde ordføreren

uden at man absolut selv har svaret på hvordan den skal implementeres og jeg synes det

lad os se bort fra

en god idé og lad os arbejde videre med det

vil jeg sige jo jeg kan godt afgive suverænitet til et nordisk samarbejde det

jeg ikke principielt modstander af

det at alle nordiske lande på en eller anden måde er medlemmer af eu

det men vi er det jo alle sammen vi er bare med på forskellige områder

nogle er så ikke formelt med men de er jo alligevel med i hoveddelen det gælder for eksempel norge

og island de er jo reelt med i store dele af eu samarbejdet jeg tror det er ret vigtigt at man anskuer det nordiske samarbejde som nogle lande der er med i eu men på forskellig vis

så er det herre finn sørensen som enhedslistens ordfører

tak jeg er enig med den foregående ordfører i mange ting også i hans afsluttende bemærkninger om at vi er nogle der er medlem af eu uden at kunne lide

jeg vil faktisk håbe at mange borgere vil gøre sig den umage at finde frem til

er langt bedre end sit rygte

i nogenlunde let tilgængelig form som vi har ønsket en lang række konkrete eksempler på det

samarbejde vi har i det nordiske på en hel masse planer

gode resultater for borgerne vi skal gøre noget mere ud af at få det ud over rampen som vi talte om tidligere jeg vil selvfølgelig gerne endnu en gang fremhæve indsatsen og vores gode samarbejde her i folketinget

fjernelse af grænsehindringer det er en lang og sej kamp men jeg synes vi har gjort fremskridt i

vi har haft et godt samarbejde mellem partierne det lykkedes at få en nogenlunde fodslæbende regering med på det og nu er det

der er ved at ske en forvandling det virker faktisk som om den danske regering er begyndt at kunne lide det og ligesom er med til at fremhæve at vi har lavet et godt stykke arbejde her som de andre nordiske lande måske kunne lære noget af så det er jo

der er også nye initiativer på bedding og gode tanker om

det danske formandskab og det er vel værd at fremhæve at der nu lægges op til et langt tættere samarbejde på sundhedsområdet som jo vil have stor nytteværdi for befolkningen så der er alt i alt gode prioriteringer jeg savner dog ligesom den foregående ordfører en langt højere

fælles indsats i kampen mod social dumping de nordiske arbejdsmarkedsmodeller har så mange ting tilfælles i hvert fald langt mere tilfælles

med modellerne andre steder i europa at vi burde samarbejde langt tættere om at modvirke de negative effekter der også er af fri bevægelighed

faglige og sociale rettigheder

bliver underordnet i forhold til kravet om

friheder det er et regulært problem

medlemslandenes muligheder for at beskytte sig imod social dumping og jeg så gerne og det gjorde enhedslisten og den venstresocialistiske

de nordiske lande om at modvirke de negative effekter der er

sparediskussion og holdningen til regeringens måde at gribe den an på jeg vil gerne understrege at det

er i orden i alle institutioner både i nordisk råd og i nordisk ministerråd at kigge på

besparelseskrav som man desværre er kommet igennem med

hænger altså ikke sammen med skåltalerne og set med

altså heller ikke sammen med regeringsgrundlagets målsætning om at styrke det nordiske samarbejde det er jo så én ting det er nogle alt for grove sparemål hvis man gerne vil styrke det nordiske men så er der også måden man sparer på altså den her berømte grønthøster der i sig selv er en elendig maskine og som vi jo kender den kører også rundt i ministerierne her i danmark en gang om året

med nogle kedelige resultater men i nordisk ministerråd er

der forsvinder pengene helt ud af systemet og man er nødt til at skære ned på vigtige initiativer problemet med den metode er jo også at vi som menige medlemmer af nordisk råd hvis man kan sige det på den måde som regel først finder ud af konsekvenserne

grønthøsteren når det er for sent når der er slået søm i

i hvert fald tilsagn om at hele processen skal være mere gennemskuelig

set fra enhedslistens og vores gruppe

her besparelsesiver sørge for at skåne de borgerrelaterede aktiviteter og de grundlæggende institutioner det må

de administrative omkostninger

hos formandslandet og hos ministrene

har vi altså den klare opfattelse at vi

droppe nedskæringerne på nordisk journalistcenter nordiske sommerhøjskoler og de nordiske huse de er jo blevet oprettet med et formål engang og med nogle rigtig gode argumenter som stadig væk holder vand vi er selvfølgelig glade for at der nu kommer en million kroner til nordisk journalistcenter men fremtiden for institutionen er jo stadig helt uvis og det duer nu engang ikke hvis man gerne vil have en fri presse til at fungere

nordisk råds arbejdsmodeller den måde vi arbejder på og der vil jeg da også gerne takke de andre deltagere i den arbejdsgruppe vi har haft for at vi i fællesskab har turdet tænke ud af boksen og komme med nogle hvad skal vi sige lidt kontroversielle forslag der jo alle sammen handler om en hovedlinje vi skal have mere politik i nordisk råd mere politisk diskussion

sikre at partigrupperne i nordisk råd får en større rolle så det er dem der bliver drivende i

vil jeg gerne gøre lidt reklame for nogle forslag som

den venstresocialistiske grønne gruppe kommer med til sessionen i næste uge det handler om at

så det har vi et forslag om som vi håber at de andre dele af den danske delegation vil se nådigt på

om styrkelse af den frie presse i norden og

om et tættere samarbejde om udviklingsbistand der måske også kunne være med til at modvirke nogle af de problemer som herre mikkel dencker mener der er og som der

i forhold til at vi har mange flygtninge der søger asyl så burde vi også samarbejde tættere i norden om at styrke udviklingsbistanden

hjælpe på det i den ende af verden og så til

om et samisk filminstitut til slut nogle mere generelle bemærkninger om udviklingen af det nordiske samarbejde tidligere på året lavede gallup en meningsmåling hvor danskerne blev spurgt om

forbund i et fleksibelt samarbejde med eu eller et fuldt eu medlemskab altså ophævelse af de forbehold som danmark har et markant flertal på syv og fyrre procent valgte et nordisk forbund kun otte og tyve procent valgte fuldt medlemskab af eu og så var der fem og tyve

er dækkende for hvad store dele af befolkningen tænker om det nordiske samarbejde folk ønsker spontant et tættere nordisk samarbejde og de er altså her blevet spurgt direkte om et nordisk forbund der jo ligesom statsligt og så videre kommer op på niveau med

i eu måske endda mere vidtgående og det er da bemærkelsesværdigt at et flertal af danskerne synes

det siger os i den venstresocialistiske grønne gruppe at det bør føre til at vi tager lidt mere konkret fat på diskussionerne

gå videre med de tanker om en nordisk forbundsstat

det handler jo ikke om at sessionen nu her i næste uge skal binde

så er en ganske bestemt model vi går efter det er forslagsstillerne såmænd ikke engang selv klar

der kan undersøge forskellige modeller for et tættere nordisk samarbejde der kan jo tænkes mange måder lande kan

og fordomsfrit på det og hvis jeg må være lidt skrap i håb om at det kan vække noget debat

ser historisk på det det lange træk hvor er eu så på vej hen er eu på vej

eu på vej ned fordi man har en grundlæggende problematisk konstruktion hvor er det nordiske samarbejde på vej hen det er på vej op det har vi allerede fået bekræftet

tak til enhedslistens ordfører så er det fru mette bock

er forhindret i at være her jeg har med interesse læst redegørelsen og

bliver noget så gammeldags at det bliver moderne igen det kunne for eksempel gælde det nordiske samarbejde

eu er blevet større eu beskæftiger sig med mere og mere eus maskineri bliver tungere og tungere og i den forbindelse synes jeg det er på høje tid at det nordiske samarbejde får en renæssance det

se på at der nu er vedtaget en

indsats for at modernisere organisationen med henblik på at skabe en mere moderne enkel og effektiv organisation et eller andet sted virker det på mig som om man er i gang med at reparere en motor men måske er det en helt ny bil man skal til at investere i

at vi virkelig får løftet

værdifællesskab som er

de mange mange medlemslande der er i eu for øjeblikket

når vi nu går ind i det videre samarbejde

ændringer i institutionsområdet forbedring af projektvirksomheden

en styrkelse af budgettet som styringsredskab for det nordiske samarbejde

er vi jo altså bundet til så længe vi er det kunne gøre noget i fællesskab med de øvrige nordiske lande som kunne løfte os videre også i en globaliseret moderne verden

så vi kan skabe en renæssance for det nordiske samarbejde som

uden at man dermed kommer i konflikt med de forpligtelser vi har i

tænkt os at det skal udvikle sig jeg er ikke helt sikker på

er enige om hvad det så egentlig er for nogle ting i vores

vi skal videreføre men det er jo i sig selv også en sund diskussion at få mit spørgsmål er er har ordføreren gjort sig nogle tanker om hvordan man ligesom i højere grad kan udfordre både den danske regering og de andre regeringer til at tage mere konkret fat på diskussionen om hvordan vi skal udvikle det nordiske samarbejde for eksempel det forslag som jeg jeg nævnte jeg er medforslagsstiller af om at vi prøver at få sat mere systematisk gang i diskussionen

løsere former for associering eller hvad ved jeg kunne ordføreren finde på at støtte at

en vision af det fremtidige nordiske samarbejde som

de nordiske lande og styrke de nordiske landes position i en globaliseret verden det er den ene ting jeg vil sige den anden ting jeg vil sige er at vi jo også

få gjort nogle ting

er at der jo er planer om at lave et nordens hus i flensborg

europa fra nordens side og samtidig også en port fra europa op imod de nordiske lande

som ikke kun handler om det her med at reparere motor eller lave store nye organisationsstrukturer men som handler om noget substantielt

en historisk tradition men som

der synes jeg vi skal prøve at løfte blikket og få pustet nyt liv i det måske med en enklere organisation til gengæld med et større substantielt indhold

om at reparere motoren det skal også passes

er for samarbejdsopgaver vi

grundlov om jeg så må sige og der får defineret hvis der nu er nogle områder man

så kan man skrive det der altså mere indviklet behøver det ikke

her apparatfejlsreparationer

om der er nogle ting som kan ændres i de eksisterende samarbejdsaftaler men igen

at ordføreren for enhedslisten og jeg kan blive vældig meget enige om der ligger et stort potentiale i det nordiske samarbejde

og så synes jeg helt banalt man skal spørge sig selv om man når man går til møder

spild af tid jeg har ikke selv deltaget i nordisk råds sessioner

at man måske også kigge på om man kunne gøre det slankere

og substantielt indholdsmæssigt

at høre den her debat hvor der ligesom er noget i luften

samarbejde nytter det noget fører det til noget

implicit ligger lidt i debatten her

som sagde er det ikke lidt kedeligt det der nordiske det lyder kedeligt sådan hørte jeg at den pågældende havde sagt til herre bertel haarder

for lidt siden hørte jeg fru mette bock sige

kan se at det gør en forskel at det nytter noget

når det er nyttigt og vigtigt og værdifuldt er

fordi vi deler erfaringer som vi har meget gavn af

løbende styrker det man kunne kalde vores eget nordiske indre marked ved hele tiden at arbejde med grænsehindringer så vi kan handle mere

på kryds og tværs af grænserne helt frit det har vi

ved at gøre tingene i samarbejde så der er masser af nytteværdi i

at der er en geografisk nærhed imellem os det giver jo sig selv men vi har også et historisk og kulturelt fællesskab det er jo også det der binder os sammen men som sagt er det nødvendigt at vi tager det der ligger i luften alvorligt

vi skal efter min mening gøre meget ud af netop

også fra dansk side presset meget på for at gøre det vi skal effektivisere det nordiske samarbejde og vi skal fokusere mere på det væsentlige vi skal jo kun arbejde sammen og bruge kræfter på det og holde møder om ting og sager når det er sådan at det

når der er gode grunde til netop at lægge noget i nordisk regi det jeg så godt kunne mangle også i den redegørelse

at vi gør mere ud af hvordan

fast i netop det kulturelle og historiske fællesskab der ud over den geografiske nærhed gør

er svært at se at der foregår særlig meget

ikke mindst i en verden hvor globalisering og

er det vigtigt at vi holder fast i at der altså også er et fællesskab der går ud over det rationelle og det økonomiske mellem de nordiske lande ikke mindst

forstår at der er en værdi i et nordisk fællesskab fordi vi har et kulturelt og historisk betinget fællesskab netop i vores del af verden det skal vi sørge for at at de vokser op med en forståelse af i skolen og i andre sammenhænge og jeg kunne godt ønske mig at man i nordisk råds regi

det kunne være på mange måder det kunne være undervisningsmaterialer i skoler og det kunne være andre ting

en god redegørelse om det nordiske samarbejde der jo fint summerer tingene op

lige et par betragtninger om det arktiske samarbejde

mange vigtige initiativer i gang på det arktiske område ikke mindst

meget der skal intensiveres i de kommende år på grund af de klimaforandringer og den afsmeltning af isen som vi

det nødvendiggør mange af de initiativer som er beskrevet udmærket i redegørelsen og som skal intensiveres i den kommende tid

det kan være sikring af vores miljø bekæmpelse af olieudslip

til kontinentalsoklen om erhvervsanliggender og mange andre ting

en særlig bemærkning om for jeg synes at

træffer nogle foranstaltninger på det område

internationale søfartsorganisation imo men det går

det konservative folkeparti er der behov for at vi får lavet nogle regler for de her krydstogtsskibe der sejler med hundredvis af krydstogtspassagerer i meget øde egne hvor det er helt umuligt uanset hvor meget vi opruster vores redningsberedskab at redde de mange mennesker hvis det sker en alvorlig ulykke det synes jeg er

kæmpeproblem og det eneste svar jeg har set er begrebet tvillingesejlads

ikke sejle alene deroppe der må være et andet stort skib i nærheden sådan at det ene skib kan redde det andet skibs passagerer hvis den alvorlige ulykke skulle ske

jeg synes det går for langsomt og jeg undrer mig

over at der ikke er noget i redegørelsen netop om den problemstilling jeg vil godt sige at jeg synes at regeringen skulle handle mere effektivt

har nogle bemærkninger til det men jeg mener det må være sådan at hvis vi ikke meget hurtigt kan få

må vi fra dansk side lave vores egne regler vi må se på om vi sammen med grønland og færøerne kan lave regler om

sejlads med krydstogtsskibe i vores egne farvande der kræver tvillingesejlads så kan de andre følge efter når de vil men der hviler et tungt ansvar på os for at handle på det her område

kan jo ikke udelukkes at den store ulykke en dag sker og så vil man se på os og sige hvorfor lavede i ikke de regler som i godt kunne se var det der måske kunne

i svigtede fordi i ventede på nogle måske lidt bureaukratiske forhandlinger i imo

om østersøsamarbejdet som er den sidste redegørelse vi drøfter

et område man måske kunne intensivere lidt

på det nordiske område være et behov

man kunne samarbejde om praktikpladser for unge under uddannelse i østersøområdet

mange unge kunne have glæde af vi ved jo alle sammen at der mangler praktikpladser

småstatstænkning

en af de politiske komponenter der svækker et lands indflydelse og har en tendens til at isolere landet fra omverdenen

på linje med eu samarbejdet er det nordiske samarbejde en slags modvægt

der søger sammen om en fælles idé og samarbejder om at skabe et fælles miljø til gavn for

i sambandspartiet går vi hundrede procent ind for det nordiske samarbejde

man nogle gange savne en organisation

hvis alle nordiske lande var med i eu

den håndgribelige nordiske slagkraft hvis alle nordiske lande var med i nato

potentialet er stort og jeg håber at norden på et tidspunkt vil forene sine kræfter og indtage den plads som vi nordboere har mulighed for

i det nordiske og det arktiske samarbejde

projektet der er nævnt i

fokuserer på vækst inden for pelagisk

hvidfiskindustri samt lakseopdræt og produktion af tang er meget interessant

bidrage med noget inden for lakseopdræt er færøerne en af de førende nationer i verden og når det kommer til pelagisk fiskeri er færingerne også

langt fremme i skoene

fokuseres på konkrete initiativer og

og nye arbejdspladser

jeg kunne i den sammenhæng godt tænke mig at høre om ministeren vil redegøre lidt nærmere for dette specifikke projekt med de store perspektiver

der er i redegørelsen givet god plads til belysning af kampen mod nordiske grænsehindringer det er forståeligt og selv om arbejdet med grænsehindringer næppe fanger den store offentlige opmærksomhed

i høj grad om at gøre almindelige menneskers og virksomheders dagligdag nemmere

og jeg mener at der gøres et flot stykke arbejde i bekæmpelsen af grænsehindringer i

i den forbindelse er det

grænser vi har her i folketinget besluttet

også disse hindringer skal bekæmpes

iværksætte en systematisk undersøgelse af og en indsats mod grænsehindringer i rigsfællesskabet undersøgelsen skulle være færdig inden udgangen

det folketingsår der netop er passeret derfor vil jeg spørge ministeren hvor er undersøgelsen

at gøre under åbningsdebatten stillede jeg statsministeren samme spørgsmål men der kom desværre ikke noget svar derfor håber jeg at ministeren vil afgive et svar her i folketinget må vi se undersøgelsen

aktør i det arktiske samarbejde

at rigsfællesskabet står forenet men det er lige så vigtigt at alle tre rigsdele er ligeværdige partnere i det arktiske

huske at specielt grønland men også færøerne er årsagen til at riget er med i

det aktuelle samarbejde et af de vigtige er at man fra rigsfællesskabets side vil adskille rusland ukraine konflikten fra samarbejdet med rusland i det arktiske

det er en klog linje

at de eventuelle konflikter i arktis skal løses på fredelig vis vi der bor i og nær det arktiske har ingen interesse i at uenighed mellem stormagter skal udspille sig

er den såkaldte polarkode der er på vej det er tvingende nødvendigt at stille krav til skibe i sejlads

i andre sårbare og naturskønne

sidst et kort spørgsmål mere til ministeren

der sidste år blev nedsat en grønlandsk dansk arbejdsgruppe

grønland jeg vil høre om der er en særlig årsag til at færøerne ikke er med i den arbejdsgruppe

tak til ordføreren for indlægget og for mange gode spørgsmål til ministeren dem glæder jeg mig også til at høre svaret på de var jo yderst relevante

enig i ordførerens betragtninger om at de tre dele af rigsfællesskabet i langt højere grad skal være ligeværdige partnere i det arktiske samarbejde det vil jeg da gerne lige give til kende

en rigtig god formulering det nordiske samarbejde er en modvægt til småstatstænkning den er god men så er mit spørgsmål hvad tror ordføreren ville blive konsekvenserne for færøerne hvis ordføreren fik opfyldt sit ønske om at færøerne og grønland blev medlem både af eu og nato

jeg tænker på at jeg har oplevet færøerne som en nation

når man tænker på medlemskab af nato

opfatter færingerne som et yderst fredselskende folk det nærmeste vi kom krigeriske handlinger var vel helt forståelig civil ulydighed i klaksvik og thorshavn vendt mod kolonimagten for mange år siden med medlemskab af nato bliver færøerne jo koblet på hele den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik der har medført deltagelse i flere krige

som er medlemmer af eu for øjeblikket har fundet

og færøerne som nu står udenfor og island

før man med sikkerhed kan administrere det grundlag som

økonomien og det vil sige fiskeriet og

godt at vi alle sammen er fiskerinationer og i samme øjeblik

er i en speciel situation så vil de andre lande komme med med det samme

legale synspunkter om at det ville være godt for færøerne at komme med i eu og det er jo nok heller ikke nyt jeg blev bare lidt nysgerrig efter hvordan man ser sig selv fordi ordføreren mener at de nationer der er i eu i dag har fundet deres plads ja men færøerne har jo selv været udsat for at pladsen

lidt trang fordi man har overladt sin suverænitet over fiskeri og

eu hvilket medførte den besynderlige situation at danmark begyndte

nemlig færøerne hvilket jo var en yderst pinlig oplevelse for os alle sammen og det tror jeg også at det har været på færøerne så er det bare jeg ligesom spørger hvordan hvordan kan det kombineres med færøernes ønske om selv at styre sin fiskeri og handelspolitik

hvordan det vil gå med at bevare de fredselskende holdninger hvis man bliver medlem af nato

jeg jeg synes at det er gode spørgsmål tak for spørgsmålene altså færøerne betragter sig som værende en del af nato

også at vi har klaret at løse dem

meget rimelig måde når vi tænker på at færøerne står udenfor

edmund joensen

tak jeg vil gerne takke ordføreren for en synes jeg meget fyldestgørende og spændende ordførertale hvor ordføreren især kom meget rundt om

til en konkret ting omkring det her med sælskind og det store problem der er

de grønlandske fangere af mange forskellige grunde men blandt andet også et eu

ordføreren måske nogen ideer til hvordan vi kunne

nogen konkrete forslag til ændringer af samarbejdsformer eller eller hvordan det i øvrigt kan gøres tak

vi må så bare prøve at lægge hovederne i blød vi har jo tidligere været inde på at hvis vi kigger på norden som et marked

et af de store markeder i verden

en hel masse købestærke forbrugere så måske kunne vi gøre noget i forhold til det nordiske samarbejde for at afhjælpe det problem vi taler om her så havde jeg også et andet spørgsmål i forhold til det det udenrigspolitiske om hvordan ordføreren måske mere konkret forestiller sig at man kunne komme nærmere den ligestilling og inddragelse som enhedslisten i hvert fald varmt støtter sker i forhold til færøerne og grønland når vi taler om specielt det arktiske område

færøerne altså at vi glemmer de befolkninger som rent faktisk

en region som vi interesserer os meget for

det er pinligt og jeg tænker ikke på udenrigsministeriet

har en tendens til at glemme glemme jer

nogle områder hvor man har følt at man ikke er blevet involveret tilstrækkeligt

det er i direkte forlængelse af

bekæmpelsen af militariseringen af arktis og også de konkrete våbentyper

vil jeg bare gerne høre om man synes at vi er aktive nok på det punkt

store ambitioner og derfor vil jeg gerne høre

mange tak og tak for mange gode og tankevækkende indlæg for så vidt angår det nordiske samarbejde er det selvfølgelig især ministeren derfor der vil tage sig af kommentarer dertil

det nordiske er det nye sort i mange andre lande hvis vi kigger ud over verden både europa

vores krimiserier til vores samfundsmodeller og grønne

nordiske lande og tænke den form for samfund

tænke os det gælder også de mange vækstøkonomier der jo over de næste bare femten år vil fordoble verdens økonomi og som nu skal til at vælge deres nye energimodel deres uddannelsessystem deres kulturpolitik deres skattesystem og

gerne vil indrette deres samfund mange af dem kigger mod norden og det er en fantastisk mulighed som

udenrigspolitisk indflydelse hvis vi bliver bedre til at udnytte

er der mange der har berørt både

bil ikke bare for at kigge på motoren det er jeg

de kommer anderledes ned i hvert fald i den forstand at der for mig at se er nogle oplagte områder

stærkere samarbejde det gælder det bistandspolitiske som herre steen gade var inde på i sit indlæg det gælder det grønne

berørt og hvor vi jo i hvert fald har en stor fælles interesse i arktis nu var venstres

uden for talerstolen

kunne forestille sig at norden spillede en stærkere rolle der

så kan man sige at både

set også diskussionen om arktis handler om

tværs og nedbryde grænser det handler om nedbryde grænsehindringer helt konkret men det handler jo også om

mentale tekniske og politiske grænser

færdes på tværs ikke fordi vi skal glemme hvor vi kommer fra

og vi kan styrke og stimulere det nordiske

europa og verden ved at stå sammen og derigennem

også styrke vores egen danskhed

liberal alliance ligesom vil sætte et modsætningsforhold op mellem det nordiske

jeg ser ikke den modsætning jeg er for det første lodret uenig i at eu ikke har været et succesfuldt

pege på den største geopolitiske succes i de sidste hundrede år må det da være det europæiske fællesskab der her over de sidste tyve år

enkeltstående årsag til

ikke med militærmagt ikke med trusler men ved at have en samfundsmodel som de gerne ville have og som de befolkninger ønskede en samfundsmodel med velstand og demokrati og uden korruption eu har da været en bragende succes men jeg er fuldstændig enig

havde lyst til at være med hundrede procent så vi kunne sætte et endnu større fingeraftryk både i eu og i nato

det er selvfølgelig hundrede procent op

at kunne sætte det fingeraftryk

nordiske samarbejde

i hele diskussionen om hvorvidt vi skal til

er

ville se ud hvis der slet ikke var mennesker der var kommet

til østersøsamarbejdet har alle jo nævnt

et vigtigt forum at have i den nuværende situation

et tema jeg gerne vil bringe op og som jeg synes det er værd at

samarbejdet inden for energiområdet det er fordi

er et kæmpe potentiale her for at binde landene omkring østersøen bedre sammen i et indre

til gengæld blive meget meget billigere

vedvarende energi og det er der jo

også som jeg ikke har tid til at gå nærmere ind

et område som jeg vil have et meget stort fokus på i den kommende periode

selvfølgelig arktis som også er et utrolig spændende

et stærkt indlæg fra johan lund olsen som også fru zenia

er jo ikke en diskussion om rigsfællesskabet

bare kvittere og sige at min oplevelse er at det udenrigspolitiske samarbejde med grønland er vokset betydeligt

vi har fået en god tradition for at når grønlænderne særlig interesse i et møde

i arktisk råd har vi haft et forbilledligt samarbejde med grønland

netop at holde et lavspændingsspor

så vi kan klare det i en fredelig multilateral ramme

sig gøre ude af det område men der bor mennesker som flere også

og der var et konkret spørgsmål fra edmund

og det gjorde det jo

af en intens debat der var om råstofudvinding i grønland det var den direkte

der blev det et fælles grønlandsk og dansk ønske

man kunne fremme private investeringer ikke mindst i den sektor

kommissoriet udvidet undervejs men vi har også en stærk interesse i at fremme erhvervsinteresser og investeringer i

de nordiske lande sammen

kæmpestor procentdel af alt fiskeri

med den rette respekt for bæredygtighed og alt sådan

ordfører at det er der da perspektiv i det er lidt komisk at

europa og så er canada

til de internationale farvande det er

så kan man diskutere hvad kan grønland og danmark så sammen gøre i de indre farvande i forhold

der er jeg blevet bekendt med

indføre et gebyr

sikkerheden og beredskabet

fornuftig og god vej at gå men derudover kan

først til udenrigsministeren og så fortsætter vi med ministeren for nordisk samarbejde

er der jo ikke nogen væsentlige uoverensstemmelser jeg har sådan set ikke konstateret dem vi har også fra enhedslistens side tilsluttet os den arktiske strategi som er lagt i kongeriget

på ministerens udlægning af hvad det var jeg havde sagt jeg sagde ikke at det var eus skyld men det er klart at eus politik på området i

hvor der så er en inuitundtagelse jo

med til kan man sige at underbygge en fordom blandt de europæiske folk om at man ikke skal købe sælskind men jeg sagde ikke

rette jeg har så et

vi i dag kan præstere i arktis

jeg beklager hvis jeg har misforstået

eu har gjort meget i den her sag

at det ville være allerallerbedst at man kunne få en fuld import det gælder ikke bare i eu men

skind fra sæler men der er vi så åbenbart også enige

at området er så utrolig stort og at besejlingen selv om den er steget stadig væk er så forholdsvis lav

meget stor omkostning at have et kæmpestort beredskab hvornår bliver et beredskab godt nok det er svært at svare på

gerne at reglerne for sejlads blev strammere både internationalt og måske også i

til de indre farvande hvis vi kan

gøre det på der ikke gør det ekstremt dyrt

er jo det der er udfordringen eller ekstremt dyrt for grønlænderne eller den danske stat at skulle gøre det men jeg synes der er plads til forbedringer ikke mindst i forhold til de

tak jeg er glad for udenrigsministerens udmelding

vel nok sige sønderlemmende kritik fra rigsrevisionen

beredskabet er helt utilstrækkeligt

jeg vil bare bede udenrigsministeren bekræfte at hvis vi ellers kan blive enige med grønlænderne det er jeg jo fuldstændig enig i at vi skal

være om sådan et skridt så kan vi

fastsætte de regler i hvert fald inden for den del af søterritoriet

vil jeg tage det forbehold at jeg ikke

men som jeg har forstået det er reguleringen af de indre farvande i princippet noget der er overladt til danmark og grønland selv

jeg forstod på udenrigsministerens lange indlæg og tak for det

i min ordførertale nemlig at vi

fortsat skal have de her regler som gør at andre nordiske landes statsborgere har fri adgang til sociale ydelser

situationen er jo den

uddeler asylstatus med ret rund hånd

og efter ganske få år kan man også

problemet ved det er at hvis sverige

og ikke formår at få dem i arbejde og altså skal give dem sociale ydelser risikerer vi jo så også at det svenske samfund

ikke har pengene og derfor

der ske en videre udvandring

fordi man har lige adgang til danske sociale ydelser er det virkelig det som regeringen mener er fuldstændig uproblematisk hvis den situation opstår

jeg ved ikke om vi skal tage en meget stor debat her i dag om arbejdskraftens frie bevægelighed og fordele

flere går på pension og hvor vi har et seriøst problem med at skaffe arbejdskraft nok

sige at som udgangspunkt mener jeg at vi har utrolig stor gavn af at man kan arbejde på kryds og tværs af øresundsbroen at man kan bevæge sig frem og tilbage jeg ser ikke noget som helst tegn på at der begynder at komme svenskere til danmark for at modtage socialhjælp

nej der er ikke noget problem lige nu det anerkender jeg men jeg foregriber at situationen opstå

tager diskussionen om om det er det vi skal have

skal være nogen begrænsninger på nordiske borgeres adgang til sociale ydelser i danmark så er det regeringens politik at vore nabolandes borgere skal have fri adgang til at modtage danske sociale ydelser

er jo en pudsig måde at sætte det op på

til fællesskabet hvis man bosætter sig i danmark betaler sin skat gør alt det som danskere og danske borgere gør så har man selvfølgelig de samme rettigheder eftersom man har de samme pligter hverken mere eller mindre sådan er det når danskere bosætter sig i malmø sådan er det selvfølgelig og bør det også være når svenskere bosætter sig i danmark pligter og rettigheder

ikke vokset op i grønland men jeg har tilbragt en stor del af min barndom i grønland og

meget røg for fra ias side men jeg håber også at

mange indlæg jeg har

som udenrigsminister i de tiltrædelsesinterview jeg gav der og jeg kan garantere for at arktis fylder meget i mit udenrigspolitiske univers

det vil det fortsætte med at gøre og jeg glæder mig meget til at samarbejde med en kommende grønlandsk regering uanset hvilken det bliver på det her område

stor brug for grønland danmark har utrolig stor brug for færøerne i fylder meget i vores forståelse af os selv og i vores udenrigspolitik

tænkning på et meget stærkt samarbejde i rigsfællesskabet med både grønland og færøerne

jeg vil gerne følge op på diskussionen om tvillingeskibe altså det at

en vis afstand så det ene skib kan redde det andet skibs passagerer hvis der sker en ulykke det er jo sådan

så man kan nå ud med tilstrækkelig kapacitet og redde passagerer i sådan en situation som vi jo ikke kan udelukke en dag kunne

over at ministeren er positiv over for det men

det ikke mere klart i redegørelsen fremgår at det arbejder den danske regering for internationalt jeg vil også gerne spørge ministeren vil ministeren

give tilsagn om at man helt konkret vil tage det op

i fællesskab får etableret en regel om tvillingesejlads i vores indre

i de arktiske områder er det noget

tilstå åbent at

selvfølgelig enighed mellem grønland og danmark

fod kan gennemskue men jeg

ja for jeg synes må jeg sige at det er noget der har været oppe længe men det er som om der ikke sker noget det skyldes forhandlingerne i imo og det det skal man presse på for men så må vi i hvert fald gøre hvad vi kan for så vidt angår vores indre farvande så længe der ikke er en international regel

kommende tid vil følge meget nøje hvad regeringen gør i den henseende og

vi så jo helst at det bare var noget som

kunne få indført

jeg synes også at den løsning der bliver skitseret

vil meget gerne undersøge potentialerne i den og de eventuelle barrierer der måtte være

jeg vil gerne takke udenrigsministeren for både åbenhjertige og visionære svar på de indlæg der har været som jeg nævnte i mit indlæg

thorvald stoltenberg været her i huset helt præcist den ottende maj og der undrede han sig på to punkter over manglende realisering af nogle af de forslag han har fremsat i den såkaldte stoltenbergrapport det ene punkt vedrører ambassadesamarbejdet som han absolut ikke synes er nået langt nok man lukker ambassader i stedet for at samarbejde og han kan ikke se at der er noget i vejen for hvis landene i øvrigt har en fælles

kan vikariere for en ambassadør fra et andet land

til nok med den fælles nordiske maritime kystvagtstyrke

jeg synes at det forslag om en fælles nordisk maritim kystvagtstyrke passer vældig godt ind i den debat vi

om arktis

yderligere af at chefen for forsvarsakademiet nils wang som også er

i det nye udenrigspolitiske tidsskrift udgivet af det udenrigspolitiske selskab også foreslår at vi overvejer en fælles nordisk

det tyder det jo på at thorvald stoltenberg var inde på noget rigtigt derfor vil jeg blot spørge udenrigsministeren om han er klar til at bede sine embedsmænd om

det i givet fald kunne realiseres så udenrigsministeren kan tage stilling til det

jeg meget enig i at det er der både et smukt praktisk og økonomisk

både

gøres med stor ynde og arkitektonisk flot og også med

vi deltager faktisk også i tre ud af de fem projekter der er nævnt i den ministererklæring som

problemer i reykjavík hvor vi havde overvejet

der kan være nogle fredningsbestemmelser der kan være mange små djævle i detaljen der gør at det

perspektiv synes jeg at knytte de baltiske lande tættere til det nordiske samarbejde men i den ånd og det er også

er jeg helt enig hvad angår det mere forsvarspolitiske

at det lyder spændende vi har nok her

en grænseflade til forsvarsministeriet og jeg skal passe på at jeg ikke får rodet mig for meget ud i

af det fælles nordiske kystsamarbejde ligger

jeg er glad for alle de fremskridt der er sket når det gælder ambassadesamarbejde men når det gælder det berlin er det vel strengt taget en havemur der er fælles

ikke så meget samarbejde inden for den havemur er jeg bange for jeg er i øvrigt enig i at man også kan samarbejde med andre lande i litauen samarbejder vi så vidt jeg

et husfællesskab med holland og det kan også være udmærket men jeg vil bøje mig for udenrigsministeren når han mener at det sidste spørgsmål hører til i den næste debat hvor jeg også nok skal rejse det

kan se forskelligt nordisk design og arkitektur men det er jo nok rigtigt at mere er af kulturel

tak så er det ministeren for nordisk samarbejde der vil samle op

ligestilling integration og sociale forhold

på baggrund af det en høring af samtlige ministerier

der kan jeg sige at det er sådan at vi i øjeblikket

henvise til ministeriet for børn

den diskussion men der arbejdes altså aktivt med den

i den del af det så skal jeg sige at

den kurs de nordiske samarbejdsministre

to dage efter at jeg var blevet samarbejdsminister

fastlagde en fælles vision for det nordiske

og det passer jo mig som socialdemokrat

det mål at det nordiske samarbejde

for at sikre at samarbejdet

forbliver et rigtig stærkt redskab for de nordiske regeringer til at håndtere de politiske udfordringer der måtte være samarbejdet skal også være så dynamisk

den nordiske diskussion og samarbejdet skal forankres folkeligt så der fokuseres på konkrete problemstillinger

startede med at sige til herre steen gade det er her det sner

rejst en diskussion som der tit bliver

truffet nogen beslutninger om det men jeg synes en spændende diskussion

jeg tror det er nødvendigt at vi også benytter det momentum som jeg føler der er i øjeblikket til at holde gang i hvordan

den diskussion op jeg tror ikke man er klar til at ændre i aftaler

den del af det så tror jeg det er vigtigt at når vi samarbejder skal

at der skal være målbare effekter

omverdenen som skal være så tydelig at vi kan se værdien af det nordiske samarbejde og identitet og det skal vi selvfølgelig udnytte til fulde det nordiske samarbejde skal være relevant for de nordiske borgere og det skal det jo også være for vores parlamentarikere

skal kort sagt skabe nytte og give merværdi og det skal føre til konkrete politiske resultater det tror jeg er vigtigt

til den moderniseringsproces i gang med hertil kommer også at

skal være tydelige for alle og det bliver også den røde tråd i det

til at smage vores egen medicin

jeg mener også vi gør det med det formandskabsprogram der bliver fremlagt i stockholm her i næste uge

råds session de nordiske samarbejdsministre udpeger i samme erklæring som

en række visioner som kan sammenfattes

et grænseløst norden et innovativt norden et meget synligt norden og et

det derfra men det grænseløse norden handler jo om

mellem de nordiske lande der er jeg så enig med andre også

at lave nye grænsehindringer og derfor vil jeg

bevæger sig ind på den bane som herre mikkel dencker var på jeg mener at vi

at de nordiske lande gennemfører eu lovgivningen så det ikke skaber

foregangsland ved at lave en national aftale om fjernelse af grænsehindringer

jeg kvitterer for de mange pæne ord

hvile på laurbærrene så

jeg har indkaldt til et nyt møde her i november hvor vi skal se på

en del af vækstdagsordenen som jeg sagde til delegationen i går

stå centralt i de diskussioner vi skal have om

at der går meget god vækst til spilde undskyld udtrykket ved at der er en række grænsehindringer vi

men jeg vil også sige at

ret til fravær fra arbejde ved møder i udvalgte forsamlinger som vi talte om i går

for eksempel virksomhedspraktik til ledige

gik i stå fordi den tidligere svenske minister ikke ønskede at gennemføre et pilotprojekt

danmark og sverige min kollega beskæftigelsesministeren har imidlertid lovet at tage kontakt til sin nye svenske kollega og presse på for at få en løsning vi fortsætter altså arbejdet under formandskabet

også statsministerens ønske at vi strammer os ekstra an

på det her område konkret

vil jeg godt sige og det er måske lidt nyt at lave et katalog over konkrete initiativer

konkrete grænsehindringer der bør fokuseres på under formandskabet

formandskabet jeg vil i den forbindelse gerne indbyde delegationen til at deltage i arbejde så vi får et fælles nationalt grundlag at arbejde ud fra

nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for erhvervslivet og fagbevægelsen der skal være rådgivere i

grænsehindringer det siger sig selv at

får en helt central rolle i det her arbejde

i det nordiske samarbejde vi opfattes ikke længere som europas gamle mand vi skal omvendt passe på at vi ikke bliver opfattet som

jeg tror faktisk det er muligt at finde den rigtige balance hvorom alting er glæder jeg mig i

jeg glæder mig til formandskabet og det på et tidspunkt hvor der faktisk blæser en frisk vind

jeg er også glad for at ministeren tog noget pænt tøj på

et klart fuldtonet rødt slips

debat her det var bare et kammeratligt råd ellers synes jeg jo at

i det nordiske samarbejde jeg synes jo det er den første betingelse for at vi kan få blæst nyt liv i det jeg synes jo nok jeg havde nogle udfordringer til ministeren

som jeg havde set frem til at få nogle bemærkninger til jeg

til spørgsmålet om besparelser det drejer sig konkret om de institutioner jeg nævnte i min ordførertale nordisk journalistcenter de nordiske huse nordisk sommerhøjskole hvad er de saglige begrundelser for at man sparer

i det nordiske samarbejde og som

eksistens det vil jeg gerne høre lidt om hvordan kan det hænge sammen med ministerens

flotte bemærkninger om at sammen er vi stærkere

det har den farve som et rødt slips skal have når man er socialdemokrat og herre

viser også en fin farve her

jeg godt sige at jeg jo kom

i processen hvor man var i gang med

har ført til nogle helt andre processer i det nordiske

det er vigtigt at vi vi har kigget hele vejen rundt og så kan man jo diskutere den måde som man udmønter det på men vi har jo bevidst

har fundet besparelserne og så er det sådan herre finn sørensen

ikke kan spare på budgetter uden at det går nogen for så har der i hvert fald siddet nogle der ikke har lavet noget

så derfor er det vigtigt at sige det men også at tilføje

det overskud der har været på budgetterne altså uforbrugte midler alene i år står der tre og tredive million

tak det er jo desværre nok rigtigt at den farve som ministerens slips har åbenbart er den farve som en socialdemokratisk ministers slips skal have i disse tider jeg tænker jo især på de kraftige blå

områder i hele organisationen der har fået besked på at spare et eller andet

så sidder i deres fortvivlelse og rykker rundt på det og kører rundt med grønthøsteren og får sparet

at man som ministerrådet tørrer ansvaret af på dem for de

i den sidste ende tager ministerrådet

og det er jo derfor at jeg efterlyser hvad

godt spare på dem hvad er de saglige grunde til at spare den diskussion er vi da nødt til at have

meget godt at vide for herre finn sørensen men men jeg har jo tit haft diskussioner også med

har jeg indtrykket af at man får løftet fanen så højt at

det er jo træls fordi der er nogle af os der er nødt til at være på jorden fordi

har været helt afgørende for fornyelsen af budgettet og

jeg skal nok vedstå mig mit ansvar og det skal regeringen nok gøre

der ved mest om hvor der er mulighed for at hente pengene og hvor man kan gøre det på den bedste måde i forhold til at prioritere midlerne så sådan er det

og det glæder mig at der gemmer sig mere i det i redegørelsen om netop kultur og historie

jeg synes nu alligevel det skulle have været med i redegørelsen og når jeg lægger noget vægt på det

på grund af det jeg sagde der ligger i luften altså spørgsmålstegnet der hele tiden

på en lang række områder hvorfor skal vi så have det her særlige nordiske samarbejde de børn og unge der vokser op i dag vokser altså op i en verden hvor de er under indflydelse af

det globale og det europæiske og hvis ikke vi sørger for at arbejde aktivt med at at forankre vores fælles nordiske kultur og historie vores nordiske dannelse

til børn og unge der vokser op så tvivler jeg på at det nordiske samarbejde som vi jo lægger vægt på og som vi synes har en værdi vil bestå i de kommende generationer fordi de vokser op uden

derfor jeg synes at det selv om det kan synes at være noget som ikke umiddelbart giver nytte

er noget hvis vi tænker også lidt strategisk som har en stor betydning og som vi skal prioritere højt

lidt humoristisk måske at sige at

bikini ikke skulle dække hele kroppen det er fordi

delegationen i virkeligheden selv har bedt om at redegørelserne får et

en række forskellige områder i forhold til

og så selvfølgelig visionen for det videre arbejde i nordisk ministerråd som vi har

stor del af det det er ikke fordi der ikke foregår et omfattende arbejde det vil man også kunne konstatere på sessionen i

i hvert fald er de områder som har allermest vægt

de områder som også tager rigtig mange penge i det nordiske samarbejde det kulturelle samarbejde som jeg også synes er vigtigt så her tror jeg vi er enige så kan man altid sige skulle jeg nu gå på tværs af de ønsker delegationen har haft og sætte nogle andre på her det

selvfølgelig altid noget man kan vurdere men

i den redegørelse jeg har givet til folketinget at følge det vi

så vil jeg gerne tage med ind det jeg blot vil sige med det

tale jeg hæftede mig ved at ministeren

i rigtig mange sammenhænge men der kan også være sammenhænge hvor

jeg tænker her på hvis vi på et tidspunkt står

søge videre til danmark

et gode og at der ikke skal være nogen begrænsninger på hvor mange svenskere der kan komme til danmark og få sociale ydelser skal det være helt grænseløst

at han ikke ville blande sig i svensk asyl

hvis man bliver svensk statsborger har man de rettigheder der følger med der er rettigheder

og det har vi bestemt ikke tænkt os at

jeg synes herre mikkel dencker og dansk folkeparti skulle tænke sig grundigt om inden man bygger

jeg har det sådan at jeg synes det grænseløse norden som jeg arbejder for giver meget merværdi i forhold til hvad vi kan tjene af

norden er det største eksportmarked for danmark overhovedet

faktisk har de nordiske lande en økonomi

jeg anerkender at der ikke noget problem lige nu og jeg håber heller

borgere til at bosætte sig i danmark og modtage sociale ydelser fra dag et

jeg forstå at herre mikkel dencker først får problemer med det grænseløse norden og det nordiske samarbejde

statsborgere i sverige som har en anden baggrund

tænkt os at lave om på vi har tænkt os at fastholde det gode samarbejde og vil gerne udbygge det jeg forstår også at resten af delegationen gerne vil

fjerne grænsehindringer vi vil ikke etablere nye grænsehindringer så må dansk folkeparti jo kæmpe for at svenske statsborgere ikke skal have ret til at komme til danmark det må de selv om men vi har ikke lyst til at tage den kamp vi vil tværtimod gå den anden vej

ministeren understreger at indsatsen for at fjerne grænsehindringer skal

det forslag jeg kom med om at man er nødt til også

når man fjerner grænsehindringer er optaget af at man harmoniserer til

højeste niveau eller i hvert fald til et højt niveau

jeg synes det er en vigtig sag og jeg synes også

andre steder nogle meget meget høje standarder i norden så jeg ser

har ikke oplevet det som et stort problem

harmoniseret nedad men jeg har ikke hørt om det

at vi laver et konkret katalog over hvad vi gerne vil arbejde med videre vi skal jo mødes om ikke så længe

hvad de også oplever vi har haft meget stor glæde af at diskutere med byggebranchen som jo har rettet henvendelse og hvor jeg på et bilateralt møde tog det op med

jamen jeg er glad for praktiske folk det

og er forpligtet på at man skal harmonisere i den retning så er det jeg siger ja det kan man jo da bare gøre

sige at det må vi også gøre på nordisk plan har jeg så nogle eksempler på det jamen når man læser redegørelsen som er er medsendt

i den jeg troede det var en let sag

jo ikke færdigdiskuteret men hvis man læser det og det har jeg faktisk gjort kan man se at der er

en diskussion om brandsikringsregler jeg gør mig ikke til dommer

jeg kan bare konstatere at sådan en sag har vi på bordet altså burde ministeren jo da også gribe ind og

jamen det kigger vi på vi kommer med forslag

jeg står altså ikke og beder om

færdig vi ved ikke hvor den ender

det er det ene det andet er lad os kigge på om der skulle være nogle udfordringer eller problemer i det

broke så lad os da se på om

jeg vil faktisk gerne signalere en villighed

har særlig skrappe regler

tykke rockwoolpladerne skal være og det har klima og energiministeren så begrundet med at danskerne ikke kan tåle at leve under de usikre svenske brandsikringsforhold det er selvfølgelig det rene vrøvl og derfor vil jeg godt støtte herre steen gade

i hvert fald gør sin del af arbejdet for at vi på byggeområdet får fælles standarder så vi også der kan købe og sælge på tværs af grænser

for nordisk samarbejde og

den første ordfører

tak til forsvarsministeren for en rigtig god og indholdsrig debat som viser fremdriften i det perspektivrige nordiske forsvarssamarbejde som jo er blevet muliggjort efter den kolde krigs afslutning

finland og dermed også sverige nye muligheder for at deltage i udenrigs og forsvarspolitisk samarbejde

jeg kan huske lige efter regeringsskiftet i to tusind og elleve hvor der var nordisk råds session her i denne sal at den svenske udenrigsminister carl bildt holdt en lang og visionær tale om alt det vi skulle samarbejde om

jeg kunne ikke lade være at tolke det på den måde at her havde vi en mand

som inderligt ønskede at sverige skulle være medlem af nato

var lidt svært og det bør vi danskere kunne forstå vi har vist nogle

behold som vi har svært ved at komme af med i eu sammenhæng så ville han i hvert fald de facto komme så tæt på nato som muligt og det blev så

er meget værd i sig selv uden at der

et samarbejde med andre lande det ville ikke kunne holde sverige i mere end en uge sagde han det er jo en af grundene til at det nordiske forsvarssamarbejde er så perspektivrigt kort efter carl bildts visionære tale

en fælles luftovervågning over island det vil sige

på øvelsesbasis som der står i redegørelsen og det var svenske og finske fly sammen med norske fly som foretog denne overvågning af det islandske luftterritorium jeg ser til min glæde at ministeren skriver i redegørelsen og jeg citerer mulighederne for en ny lignende fælles nordisk deltagelse i forbindelse med ’air policing’ af islands luftrum undersøges nu herunder i forbindelse med at danske fly deltager i patruljeringen det synes jeg lyder lovende og jeg håber at ministeren har en positiv holdning til det hvad jeg er sikker på ellers ville han ikke skrive

så rejse spørgsmålet om

også kunne bruges når det gælder det grønlandske luftterritorium hvor både herre finn sørensen og andre har bemærket at den danske overvågning i enhver henseende er særdeles lemfældig sådan som den danske rigsrevision har beskrevet ved sidste års

den daværende grønlandske landsstyreformand at vi skulle have en fælles nordisk droneeskadrille jeg tror ikke hun tænkte på

det kan også være at det var noget der ville tiltale de grønlandske politikere jeg ved det ikke jeg synes blot at det er fuldstændig oplagt når nu de nordiske lande i fællesskab har til opgave at overvåge og bevogte så stor en del af nordatlanten og arktis som får stadig stigende betydning at man så overvejer et tættere samarbejde herunder også en nyttiggørelse af de meget store svenske og finske flystyrker som vi andre jo kan have brug for at få hjælp fra når så stort et område skal overvåges

at nordefco altså det nordiske forsvarssamarbejde

fuldstændig ubureaukratisk og er baseret på grundlæggende principper om gennemsigtighed ikkeeksklusivitet altså at de lande der vil er med og at de der ikke vil

og det kan jeg godt se styrken i det nævnte jeg også under det tidligere

det jo altså er det modsatte af konsensusprincippet

ét problem ved den model og det er det herre steen gade har påpeget flere gange nemlig at man så risikerer at der ikke er nogen drivkraft

forudsætter det ministre der ligesom carl bildt og andre virkelig vil noget så kan de drive det igennem

er der altså ikke nogen til at drive udviklingen frem og det vil jeg blot

opfordre ministeren til at være opmærksom på for denne meget ubureaukratiske model betyder jo at det er en række lande der kører hver for sig og det eneste der så er fælles

er disse forsamlinger af ministre og chefer på forskellige niveauer de har ikke noget fælles sekretariat at holde sig til og det bliver de så nødt til at kompensere for ved at

deres opgave i at drive tingene frem

så vil jeg gerne

stoltenbergrapporten som jo også er udmærket

hvoraf langt de fleste er i god

det gælder for eksempel også dette med cybersikkerhed som jeg er glad for er med i rapporten og som er

nordisk samarbejde men

utilfreds med at ambassadesamarbejdet er blevet til for lidt men han nævnte også et andet område som han syntes var blevet til for lidt

kystvagtstyrke i arktis

forslag og jeg ser mig bekræftet i det ved at læse det sidste nummer af udenrigs

nils wang foreslår at vi ikke blot får en fællesnordisk maritim kystvagtstyrke men også en fællesnordisk sømilitær indsatsstyrke det er jo noget der vil noget

også er relevant at tænke på i forbindelse med danske indkøb af ikke bare fly men også skibe så jeg håber at det indgår i i ministerens overvejelser

der er én ting der er helt sikker og det er at de nordiske borgere er hundrede procent for et sådant samarbejde det er os politikere som er lidt langsomme vi er bagud i

vores virksomheder som er meget bedre til at samarbejde over grænserne end vi politikere er så derfor vil jeg spørge om

i sit svar lige kunne kunne demonstrere en vis åbenhed over for både thorvald stoltenbergs og nils wangs tanker om et øget samarbejde for det handler jo om om at arktis og nordatlanten dette område på jordkloden som for det første er umådelig stort og for det andet har en

overladt til de nordiske landes

overvågning og bevogtning og det gælder både sikkerhed til søs og råstoffer og transport osv men det gælder sandelig også det militære

som sender ubåde ind i den stockholmske skærgård og laver andre ting og det vi kan gøre for at bevare freden er at både usa og rusland kan være trygge ved at de nordiske lande selv tager vare på det område og det kan vi jo tilsammen har vi som jeg nævnte under den foregående debat eus største luftstridskræfter

så vi kan jo godt hvis vi samarbejder og det jeg her taler om passer perfekt med det der er mottoet for regeringens formands politik for 2015 sammen er vi stærke ja men vi er kun stærke hvis vi er sammen tak

socialdemokraternes ordfører fru annette lind

til debat det nordiske forsvarssamarbejde afspejler det unikke samarbejde vi har i norden

med her vi har i landene og i de selvstyrende områder forskellige udgangspunkter indgangsvinkler og interesser særlig i forhold til nato og eu men på trods af det formår vi på mange måder

men der vil altid være plads til forbedringer og heldigvis for det for så står vi

vi er på mange måder privilegerede fordi vi lever i den del af verden som ikke er præget af krig og ufred samtidig oplever vi også konsekvenserne af en mere kompleks verden med mange konflikter og brændpunkter netop nu derfor har vi også oplevet trusler som er kommet helt tæt på og vi står over for en situation med et trusselsbillede der ikke er en entydig størrelse hvem husker for eksempel ikke grusomheden i norge den toogtyvende juli to tusind og elleve denne forfærdelige massakre er et billede på hvor kompleks en opgave det er at forudse sådanne tragedier

der dukker hele tiden eksempler op som minder os om at vi skal have et godt samarbejde

det her område i norden cyberturisme er heller ikke længere et fremmedord for os

det er et område som de forskellige landes efterretningstjenester tager meget alvorligt derfor må vigtigheden af et styrket forsvars sikkerheds og beredskabsarbejde ikke undervurderes når vi taler om det nordiske forsvarssamarbejde

vi jo ikke uden om nordefco samarbejdet danmark finland island norge og sverige kan her bidrage positivt til hinandens forskellige nationale og internationale engagementer

samarbejdet har det været oplagt at se på hvordan man kan drage nytte af eksempelvis fælles indkøb af materiel fælles uddannelse og fælles øvelser et godt eksempel på sidstnævnte er den tilbagevendende nato øvelse cold response i nordnorge i marts måned og øvelsen

tilbagevendende multinationale øvelse for nationale og internationale specialstyrker og operationsstyrker inden for de fredsbevarende aktiviteter her ser vi altså også en masse eksempler på fælles øvelser hvad angår grønland og arktis

på mange måder et stort potentiale for forskellige typer af nordisk samarbejde som kan gavne de involverede lande vi skal dog huske på at danmark har en helt særlig forpligtelse i forhold til grønland og i forhold til samarbejdet med arktisk

det nordiske og danske formandskab

nordisk ministerråd er det rigtig vigtigt at vi får mere fokus på den arktiske del og ikke mindst udfordringerne og konsekvenserne af klimaændringerne i dag er der blevet snakket rigtig meget om det her med at

det skaber nye søveje og dermed også adgang i foråret var jeg på thulebasen

var der et krydstogtskib som pludselig havde bedt om at få lov til at komme ind i havnen lige pludselig var der turister på thulebasen

helt nyt grønland ligger placeret et strategisk godt sted

i forhold til eventuelle konflikter med de forskellige stormagter

desuden vil en øget aktivitet på søen også højne risikoen for ulykker og derfor skal beredskabssamarbejdet også tilgodeses og naturligvis

med respekt for lokalbefolkningen ved de nordiske landes tiltrædelse

erklæringen kan vi øge samarbejdet om at forebygge mindske og håndtere følgerne af større ulykker og katastrofer som finder sted i de her interesseområder

kan styrke samarbejdet i nordisk regi blandt andet også til gavn for internationale beredskabsarbejder i eu nato og fn fra socialdemokratisk side ser vi frem til at det eksisterende samarbejde kortlægges og analyseres med henblik på

fremlagt en handlingsplan for videreudvikling af det nordiske samarbejde vi skal heller ikke glemme den store støtte som norden yder til fns bevarende indsatser og kapacitetsopbyggende virksomheder rundtom i verden

også gerne til sidst her nævne den vigtige indsats der omhandler veteraner og som gavner og hjælper tidligere soldater og deres familier i den forbindelse

jeg gerne rose de danske og nordiske soldater for deres indsats og for deres samarbejde norden er unik lad os værne om vores fællesskab og de mennesker som ikke er lige så privilegerede som os tak for ordet

lind og den næste ordfører er fru marie krarup

tak for ordet og tak for redegørelsen i dansk folkeparti ser vi meget positivt på samarbejdet i norden

vi skal bare altid huske på at vi er medlemmer af en forpligtende og stærk alliance der hedder nato der er nogle af de nordiske lande der ikke er medlem af nato

det meget vigtigt at vi ikke lader det nordiske samarbejde udkonkurrere eller erstatte nato samarbejdet for der er altså ikke en artikel fem i det nordiske forsvarssamarbejde

er en musketered men alligevel kan vi have masser af gavn og glæde af samarbejdet

i den nuværende kurs ikke et forsøg på at erstatte nato i det nordiske samarbejde dansk folkeparti støtter derfor det nordiske forsvarssamarbejde i sin nuværende udformning og forventer også at kunne gøre det i fremtiden

tak til fru marie krarup og så er vi kommet til den næste ordfører som er fru zenia stampe fra det radikale

rigtig god redegørelse som jeg synes er meget fyldestgørende

en lignende drøftelse og også en rigtig god og fyldestgørende redegørelse og jeg har ikke lyst til at gentage min tale fra sidste år selv om

ordene jo stadig væk står ved magt men jeg kan da hurtigt opsummere pointen nemlig at vi gerne ser det nordiske samarbejde styrket endnu mere men at vi synes at strategien er den helt rigtige nemlig at det er et meget konkret

men hvor ambitionerne ikke rigtig nåede længere end til at være luftkasteller og

sidste år er et vidnesbyrd om hvor langt man i virkeligheden kan komme når man går pragmatisk og realistisk til værks og det er det jeg synes

det nordiske samarbejde det rummer jo en masse

den arktiske dimension jo er særlig vigtig

nok nogle der vil mene at bombefly ikke er men

i dag går med til langt skarpere missioner end vi måske tidligere ville have gjort og det kan vi jo også give mange gode begrundelser for

den klassiske radikale forsvarspolitik

kapacitetsopbygning og så videre

den række helt konkrete emner

lige præcis er på de områder at vi står stærkt sammen

der er en række emner og det er egentlig ganske overbevisende men hvis man begynder at sætte tal på

jo slet ikke noget der har et omfang

det kan de nok heller ikke få men jeg vil da sige at det er en prioritet for radikale venstre at den her type indsatser som vi typisk varetager sammen med de nordiske lande bliver opprioriteret for de er mindst lige så vigtige

andre typer koalitioner også nogle gange

men de er mindst lige så vigtige

for den danske udenrigs og sikkerhedspolitik og derfor ser vi gerne dem styrket

grundlæggende at det samarbejd udvikles

som jeg synes er vigtige det ene er det som

ordfører også lagde en del vægt på altså samarbejdet om fredsbevarende aktioner

et nordisk samarbejde som som overhovedet muligt med

aftale hvem der gør hvad men også ved at

samarbejde om det så vi

være nogle af dem der kan levere

fredsbevarende styrker hurtigt hvilket jo er vigtigt

det bør også indgå i i den overvejelse som i hvert fald

den danske militære indsats

sådan at vi mere og mere bliver nogle der stiller os til rådighed for

aktioner som man beslutter på fn plan så

det nordiske samarbejde kan medvirke til at vi også får den drejning i vores politik i danmark det andet jeg vil nævne

og og der ville jeg egentlig spørge ministeren om det ikke er noget vi

har brug for at gøre noget mere ved jeg har læst statuspapiret

her er et sted hvor hvor der godt kunne arbejdes

en udmærket tanke at man har lavet lavet

samarbejde for at hjælpe island med noget overvågning men jeg synes

om samarbejdet dér

de skridt der er taget og som måske også

hinandens øvelsesområder og den slags ting er nok når det kommer til stykket ikke så små

mange der snakker om en genoplivning af den kolde krig men man kunne faktisk godt argumentere for at det at

konsekvensen af at den kolde krig faktisk

se en stor fjende komme

jeg tror at rusland ikke er i gang med noget som jeg ikke kan lide for det er de men men vi skal heller ikke puste til det og når vi nu udvider samarbejdet hvad jeg synes vi skal så synes jeg måske det er vigtigt at vi egentlig gør det

lidt andet lys end at det er noget vi er

havde den position i forhold til sovjetunionen

i den friere situation at at det kan vi

det jo altså rigtigt om man så kan lide det eller ej

er et nato land i norden er ved at blive nedbrudt

tak og tak til ministeren for den skriftlige redegørelse jeg har ikke så forfærdelig mange bemærkninger til selve redegørelsen dog en stærk kritisk bemærkning som jeg vender tilbage til om lidt enhedslisten har jo

det nordiske forsvarssamarbejde men det har vi jo gjort med en klar understregning af at det der er vores forudsætning

fredelige formål først og fremmest

det danske militær anvendes ude i verden for den sags skyld også i norden

andre nordiske lande der er nogle vigtige opgaver som

et nordisk forsvarssamarbejde kan løfte ikke mindst i forhold til overvågning og beredskab i det arktiske område hvis vi kigger sådan lidt mere

i fremtiden så så vi da meget gerne

afløste danmarks medlemskab af nato netop fordi

på grundlag af denne stærke styring

det er folketinget der skal styre det medmindre vi helt udtrykkeligt og meget konkret har overladt ledelsen til et overnationalt organ

tror alle er klar over at det rette overnationale organ hvis vi taler om

fn set fra enhedslistens synspunkt jeg synes dog at redegørelsen er svag på et helt afgørende punkt andre ordførere har også

høflig eller hvad man skal sige som de andre ordførere der også har rørt ved det her problem men der er nogle der er høflige nok til at høre efter

altså som flere har været inde på har rigsrevisionen rettet en sønderlemmende kritik af det danske beredskab i det arktiske jeg synes ikke man forholder sig

jeg ved godt der har været arbejdet med tingene siden jeg fremstiller det ikke som om

forsvarsministeriet ikke har forholdt sig til kritikken men mit spørgsmål til ministeren er jo er vi nu i den situation at vi kan se vælgerne og rigsrevisionen i øjnene og sige at vi har løst problemet ja nu er vi i en sådan situation at vi kan klare en stor skibskatastrofe eller en stor miljøkatastrofe i det arktiske jeg tror at

og der efterlyser jeg også nogle meget mere konkrete planer for hvordan vi kan udnytte det nordiske forsvarssamarbejde

skaffe det materiel og det beredskab der skal til det forudsætter et samarbejde med andre lande og jeg er enig ikke kun med de nordiske lande alle lande som kan man sige opererer i det arktiske må jo finde sammen om at løse de her opgaver men det der ligger først for og som burde være den nemmeste opgave at løse når nu vi er i gang med det

at der bliver taget langt mere håndfast på den opgave at bruge det nordiske forsvarssamarbejde til de opgaver som vi har talt om her i dag og som alle jo er enige om skal løses

og beredskab vi kan bare tage beredskabet i forhold til det grønlandske område sandheden er jo

utrolig velegnede til overvågning ikke kun i forhold til hvilke skibe der sejler rundt hvem der fisker og

ikke lige burde opholde sig der hvor de nu opholder sig men jo også i forhold til redningsaktioner

og det er jo af altafgørende betydning for muligheden for

måske ti dage eller mindre og nogle gange

opgaver altså det er jo ikke en forsvarlig måde at gøre tingene på

i samarbejdet med de andre nordiske lande det kunne jeg altså godt tænke mig og håber og ser frem til

jeg ligger lidt i samme retning som herre bertel

så er det ikke helt forkert jeg synes der er nogle gode tanker om at

problem i langt højere grad sammen med de nordiske lande så jeg ser frem til at høre ministerens svar på

det nordiske samarbejde på det her område fra liberal alliances side er vi meget positive og vi ser gerne at samarbejdet bliver styrket yderligere

og jeg vil på linje med en række af de andre ordførere sige at der jo er nogle områder hvor det

vi har en særlig fælles interesse i norden det gælder ikke mindst på

har tidligere i dag diskuteret andre

elementer i det nordiske samarbejde hvor vi selvfølgelig på den ene side er medlem af eu og på den anden side har en interesse i at styrke samarbejdet på en række områder det må selvfølgelig

med i nato så på den ene side skal vi jo stå

hedder nato samarbejdet men på den anden side sikkert også gøre det endnu klarere på hvilke områder det giver mening at vi styrker det nordiske forsvarssamarbejde det er meget glædeligt at læse i redegørelsen at noget

netop er at det er ubureaukratisk at det er effektivt og at det er noget

på en meget synlig måde vi synes vi skal styrke samarbejdet

men også når det drejer sig om de internationale fredsbevarende missioner

vi støtte ethvert tiltag der yderligere kan styrke samarbejdet

tak til fru mette bock så går vi videre til den næste ordfører og det er

det nordiske forsvarssamarbejde er jo

et smukt eksempel på at et nordisk samarbejde sagtens kan gå hånd i hånd med det at vi har

har forpligtende samarbejder for eksempel i nato som er relevant at fremhæve her hvor det er forsvarssamarbejdet vi

god redegørelse det konservative folkeparti bakker fuldstændig op

forsvarssamarbejde som vi har i norden og jeg synes

at redegørelsen

meget godt illustrerer at at verden har ændret sig betydeligt mange kunne jo tro at når vi taler

er det alene noget der foregår i norden altså at vi hjælper hinanden med forsvarsopgaver

god nytte af at samarbejde

ude i verden fordi forsvar i dag i virkeligheden ofte foregår

eksempel som drejer sig om kapacitetsopbygning i

stabsofficerer placeret sammen i et hovedkontor i nairobi men selvfølgelig drejer samarbejdet sig også om det regionale forsvarssamarbejde

at nyttiggøre og effektivisere vores ressourcer

træning og mange andre ting jeg jeg synes det er glimrende og det konservative

ordførerne for den meget positive velkomst til redegørelsen

de bemærkninger man er kommet med jeg synes det der kendetegner hele folketinget på tværs af

at danmark skal være en vigtig del af det nordiske samarbejde og at det nordiske samarbejde skal være en vigtig del af dansk politik

dem i enhedslisten der mener at det var bedre at vi gik ud af nato for så alene

nordisk samarbejde

den sikkerhedspolitiske grundsten for danmark men det betyder ikke at vi ikke ved siden af den og som supplement til det arbejde kan have et rigtig godt samarbejde med de øvrige nordiske lande og det er lige præcis det det handler om debatten nu handler om hvordan vi kan gøre status men også hvordan vi kan kigge fremad når det gælder det nordiske samarbejde og det er heldigvis sådan at det er højt prioriteret i alle de nordiske lande og at samarbejdet bliver stadig mere udbygget og udviklet eksempelvis på områderne for kapacitetsopbygning operativt samarbejde øvelsessamarbejde

er også en rigtig god og positiv dialog med de andre nordiske lande i forhold til hvordan vi kan spille en rolle internationalt hvordan vi kan løfte i flok

at det også er noget den danske regering prioriterer fremgår dels af regeringsgrundlaget

af vores konkrete indsatser i det nordiske samarbejde og når jeg siger at det nordiske samarbejde er inde i en positiv udvikling

at der på forsvarsministermødet i december to tusind og tretten blev vedtaget en fælles vision for at uddybe og styrke det nordiske

det er en klar tilkendegivelse af at vi ikke bare ser på det nordiske samarbejde som noget vi taler om ved festlige lejligheder men at vi også lægger et stykke arbejde i det og at vi engagerer os

jeg deler herre bertel haarders både engagement men også ønske om at såvel danske ministre som andre nordiske ministre investerer i det her samarbejde det er første gang at der er vedtaget sådan en vision og det illustrerer at vi også arbejder mere strategisk og langsigtet i nordefco regi

men vi har også meget at arbejde sammen om det arktiske område er blevet nævnt og jeg kan sige at vi jo netop nu er i gang med i danmark at undersøge hvad

være i fremtiden i den forbindelse indgår det som en meget vigtig komponent at vi jo dér også kan samarbejde og skal samarbejde med andre lande det gælder de nordiske lande og det gælder alle lande i regionen

udfordringen er som flere har været inde på den at geografien er så enorm og klimaet kan være så barskt at vi er nødt til at hjælpe hinanden hvis uheldet er ude

så formålet med det arbejde der er i gang netop nu er at se på hvad danmark kan stille med men jo altså også

kan samarbejde med andre sådan at vi kan få hjælp udefra hvis der sker uheld eller katastrofer men jo også sådan at danmark kan bidrage til at hjælpe andre hvis det er dem der står i den situation så det står meget højt

forsvaret i de øvrige nordiske lande hr var inde på

jeg vil sige at jeg synes vi skal være åbne over for at knytte tættere bånd men også at vi skal gøre det der hvor det giver mening

danmark og andre nordiske lande har gjort en forskel er jo den indsats der har været med at få kemiske stoffer ud af syrien det var en mission ledet af danmark hvor norge sverige og finland også indgik som meget vigtige partnere og for mig er det også et skoleeksempel på at her viser de nordiske lande at vi kan arbejde tæt sammen og at vi kan løfte en opgave ikke at det var de nordiske lande alene men det var med et meget meget stort nordisk aftryk som vi kan være stolte af og som man også kan bruge fremadrettet

fn missioner det gælder i virkeligheden til lands til vands og i luften at her bør vi have en interesse i at arbejde endnu tættere sammen fordi vi har nogle kompetencer vi har nogle værdier vi har en historik vi har et samarbejde der gør at man stoler på de nordiske lande i det internationale samfund og vi stoler på hinanden

dermed også være i stand til at kunne levere en fælles indsats herre steen gade var inde på om man ikke også når det gælder beredskabsområdet skal arbejde endnu tættere sammen og henviste til hagaerklæringen fra to tusind og ni

i juni to tusind og tretten blev haga ii

vi har desværre med norge som det meget triste eksempel set at der også kan ske meget voldsomme handlinger på nordisk grund vi har også bemærket at naturen kan slå voldsomt til

senest den syvogtyvende juli to tusind og fjorten på et møde

selv deltog i i oslo at have fælles nordiske indsatsmoduler som kan bruges i tilfælde af katastrofer

indsatsmodulerne tænkes at blive tilknyttet europa kommissionens pulje af civile kapaciteter og det er et klart konkret skridt i retning af at også når det gælder beredskabsområdet skal vi kunne arbejde tættere sammen så herre steen gades rigtige vision er på vej til at blive virkeliggjort vi kan selvfølgelig blive endnu bedre og det vil vi også arbejde på

i høj grad noget der ligger mig som minister og

regeringen på sinde og det er også noget man er optaget af i de øvrige nordiske lande og det synes jeg er rigtig fornuftigt

en indsats i østafrika vores udsendte nordiske militærrådgivere i kenya har et nært samarbejde og koordinerer vores bidrag til at opbygge en reaktionsstyrkeenhed i hovedkvarteret der

at man gerne vil samarbejde om for eksempel fn missioner i afrika det kan være med transportkapacitet der kan være konkrete forhold der gør at man ikke i en given operation har mulighed for det men tanken om at man i fællesskab fra de nordiske

kan gå ind og tage perioder hvor vi eksempelvis stiller transportfly

dansk bidrag har været der et stykke tid bliver det afløst af et norsk

og rigtig og det vil vi meget gerne arbejde sammen

i gamle dage talte man jo om at når man var på charterferie

kunne man tale skandinavisk men i hvert fald

på godt jysk synes kunne være fornuftigt nemlig at

spare penge det er dermed også en måde

nordiske skatteborgere får mere for deres

når de går ind og ser at vi for eksempel med lufttransport arbejder tættere sammen

vi fået en bedre uddannelse til færre penge ved at gå sammen i norden

ammunitionsindkøb og andet i fremtiden er der også et stort potentiale

er der både når man ser på forsvaret isoleret set når man ser på de enkelte nordiske lande hver især når man ser på norden som sådan når man ser på hele det arktiske område

det globalt al mulig grund til at vi fortsat styrker det nordiske samarbejde

nato eller fn

det tætte tætte bånd mellem de nordiske lande og viljen til og ønsket om at udvikle det

løfte opgaver i fn regi

vores eget område og også

være med til at sætte politiske

det er klart noget som regeringen

vil arbejde videre med og det er også det som redegørelsen er et udtryk for og derfor er jeg også glad for den store opbakning som den linje

jeg takker også for de mange indspark til hvordan vi kan gøre det endnu stærkere og jeg håber at det engagement som jeg oplever i denne folketingssal også vil gøre sig gældende

parlamentssalene rundtom i norden

derfor også gerne benytte lejligheden til i dag at rette en særlig tak til de danske parlamentarikere men også til øvrige nordiske parlamentarikere som investerer tid og kræfter

tak til ministeren og tak for takken og sådan kan vi takke hinanden men jeg er nu alligevel lidt skuffet over ministerens

jeg synes overhovedet ikke ministeren forholdt sig til de ordførere det var jo

beredskabet i det arktiske så jeg vil gerne bede ministeren prøve en gang til

selv har ansvaret for i det arktiske men jo også i forhold til hvad vi kan bruge det nordiske samarbejde til

til noget ministeren kom med hvorfor skal det fælles nordiske beredskab som vi nu kan udvikle

tilsluttes eus eus katastrofepulje altså eu har jo som sådan ikke noget at gøre i det arktiske

spørgsmål er det økonomien der mangler i forhold til at at styrke beredskabet

hver eneste dag time og sekund var den fornødne overvågning i det arktiske det ville koste en hulens masse penge men der har vi jo et godt finanseringsforslag fra

side drop de der cirka tredive milliard kr man vil bruge på kampfly som alligevel ikke kan bruges deroppe

var jeg lige ved at tro at enhedslisten ville til at foreslå forhøjede forsvarsudgifter

herre finn sørensens bemærkninger om at jeg ikke kom ind på beredskabet

allerførste emne jeg tog op jeg sagde vi har en klar udfordring når det gælder beredskabet i hele det arktiske område og det gælder

geografien er så enorm og klimaet er så barskt og hvis det går galt kan det have meget store konsekvenser det er grunden til at vi for det første investerer i bedre skibe til grønland men også øger vores

som er blevet købt ind til det formål men mit budskab var sådan set i

derudover jo også er i gang med en gennemgribende analyse af hvad

en meget vigtig del af det arbejde er at se på hvilke samarbejdspartnere det giver god mening at have og der er de nordiske jo helt oplagte men det er jo ikke kun dem som vi skal arbejde sammen med og sådan hørte jeg i øvrigt også herre finn sørensens indlæg

tak jamen det kan så enten skyldes min uvidenhed om hvad der rent faktisk arbejdes med eller måske er problemet at man så ikke

har gjort nok ud af at oplyse folketinget jeg skal ikke udelukke at det er mig der

men så kan jeg da i hvert fald spørge ministeren hvad tidsplanen

at komme med de konkrete løsningsforslag som skal til for at man kan sige at nu

fulgt helt og fuldt op på rigsrevisionens kritik så vi er sikre på at der er det fornødne beredskab i arktis hvad er tidsplanen for det

jeg er kun glad for at få lejlighed til her at nævne det der allerede er gjort nemlig

til grønland

et challengerfly har opereret i det grønlandske

den analyse er i fuld gang og jeg forventer

tak til ministeren så er der enkelt mere og det er herre

engagement og klare svar jeg forstod på ministeren at han faktisk vil interessere sig for både

styrke og kystvagtstyrke

jeg bad om ordet for at oplyse at der

nordisk forsvarsrundbordskonference i oslo hvor ministerens norske kollega ine eriksen søreide holdt et meget spændende

vi fik spændende svenske analyser og jeg fik det indtryk

mere nato aktiv end mange nato medlemslande men det skal jeg ikke uddybe jeg ville bare gerne have ministeren til

forberede sig på at han i givet fald er vært for en lignende nordisk rundbordskonference

nu er det nemlig blevet en nordisk tradition det startede i helsinki fortsatte i oslo og så skal det selvfølgelig fortsætte i københavn næste år og det skal forberedes i tide så uanset hvilken minister vi har er det vigtigt at den nuværende minister

jeg er meget optaget af de spørgsmål og i det hele taget det nordiske samarbejde

danmark der overtager formandskabet næste gang og der vil til næste år i februar måned blive afholdt et møde i århus hvor man her ser på

beredskabet hvad der i øvrigt måtte være af konferencer

drøfte med herre bertel haarder og jeg er sikker på ligesom vi også har gjort det i andre sammenhænge hvor man har

se at danmark har kunnet gå ind og spille en rolle også vil kunne finde en fornuftig

tak og herre bertel ikke brug for det andet spørgsmål så jeg siger tak til

kan konstatere at da der ikke er flere der har bedt om ordet

utraditionelt med at rose udenrigsministerens fremsættelsestale almindeligvis

er fremsættelsestaler sådan lidt formelle lidt tørre lidt konstaterende

ikke tilfældet her den er ikke bare godt skrevet men jeg er også meget enig i budskabet hvorfor jeg skal søge at gøre det

med ratificeringen af de tre aftaler som er til behandling i dag styrker vi handelen og samarbejdet mellem eu på den ene side og henholdsvis georgien

og ukraine på den anden associeringsaftalerne handler til gengæld om mere end bare at styrke et praktisk samarbejde med vores naboer de handler om stabilitet i europa

udtryk for et ønske om at knytte tættere til georgien til moldova og til ukraine

vi i fællesskab kan bidrage til en stabil og demokratisk udvikling i netop disse lande med aftalerne har de enkelte lande vist viljen til demokratiske og økonomiske reformer

hvis de bliver gennemført vil forbedre forholdene for befolkningerne og sikre udvikling og stabilitet

og uafhængighed

en afhængighed af rusland en accept af russisk indflydelse på selvstændige og uafhængige nationer en accept af at den stærke har ret til at bestemme over den svage bare fordi han kan det vil vi ikke acceptere i venstre og derfor

giver vi vores fulde støtte til ratifikationen af de tre aftaler

vi ser som udtryk for et fremtidigt partnerskab for fred og stabilitet i den her sammenhæng

være med at bemærke min ærgrelse over at der for ukraines vedkommende er tale om en udsættelse af frihandelsdelene af aftalen som først træder i kraft i to tusind og seksten jeg er ganske udmærket klar over at

ikke kun er regeringens ansvar og at aftalen om udsættelse blev forhandlet på plads af rusland ukraine og eu der er måske nogle der vil mene at der er tale om

sagen er den at eu med den her udsættelse har sendt et klart signal til russerne om at trusler

kan rykke eu det synes jeg er ærgerligt og jeg synes det er beklageligt at man ikke valgte at stå fast og insistere på at ukraine selv vælger ukraines fremtid

kraftigt opfordre regeringen til at modsætte sig ethvert fremtidigt forsøg på at forhale

hvis vi ikke står fast her bidrager vi indirekte til at svække ukraine ved at mudre grænserne for ukraines selvstændighed og i værste fald risikerer vi at ukraine ender som en fejlslagen stat der hører under et russisk protektorat det må og skal vi modarbejde

skal eu fremover stå fast over for rusland også når det kommer

er for socialdemokraterne herre jacob lund

et forslag som knytter tætte bånd mellem eu landene georgien republikken

ukraine hvis man ser tilbage på europas historie har krig været et grundvilkår i tilværelsen til stede i tilværelsen og her tænker jeg

krige med vores nabolande har religions og erobringskrige været

sidste årtusinder her i danmark

de sidste mange årtier

ret mange steder i verden blot nogle få hundrede kilometer mod øst kæmper ukrainere og russere mod hinanden i en blodig konflikt

vist verden at der findes en holdbar model for

til først handelspartner og senere til allieret en model som mindsker korruption og styrker demokrati

verdenskrig er det lykkedes først

det skyldes jo ikke mindst at vi efter den kolde krig har

det har skabt økonomisk fremgang og hjulpet demokratiet

udvikling

der findes ingen snuptagsløsning der kan forvandle de tre

lande til mønsterdemokratier eller stærke økonomier over en nat med en associeringsaftale

vil aftalen give os redskaber til et samarbejde om at lave

en stabil økonomisk og social udvikling

vil aftalen styrke økonomierne gennem en gradvis indførelse af frihandel mellem eu og de tre lande det vil skabe økonomisk udvikling og give landene mulighed for

de voksende krav om løbende effektivisering for det tredje vil aftalen skabe en bedre mulighed for politisk dialog og tættere politiske

kan vi lære meget af hinanden

let øvelse at skabe demokrati og opbygge sunde økonomier i lande der ikke har en tradition

i sydamerika sydøstasien og endog her i europa er en sund økonomi en opblomstring og en mellemklasse ofte en forudsætning

i georgien moldova og ukraine

så går vi videre til ordføreren for dansk folkeparti kenneth kristensen berth

i dag skal vi behandle tre associeringsaftaler som eu har indgået med henholdsvis georgien

for alle tre nationer gælder det at der er tale om en videreudbygning af de partnerskabs og samarbejdsaftaler

er indgået i henholdsvis nitten otte og halvfems og nitten ni og halvfems i dansk folkeparti mener vi at det er afgørende vigtigt at vi opretholder et godt naboskab med de lande der grænser op til den europæiske union

et element i de associeringsaftaler som vi behandler i dag er at de tre lande tilbydes lettere adgang til vores markeder der er tale om ganske vidtgående aftaler som forpligter de tre lande og eu gensidigt inden for en lang række politikområder her vil jeg ikke undlade at nævne dyrevelfærdsområdet hvor landene forpligter sig til en gradvis

tilnærmelse af de trods alt for dyrene højere dyrevelfærdsstandarder der er gældende i

den europæiske union dog er associeringsaftalerne med disse tre lande ikke nødvendigvis uproblematiske det skal for eksempel understreges at der jo er tale om lande med betydelige udfordringer som det er os alle bekendt kæmper separatister i den østlige del af ukraine for løsrivelse fra den vestlige del af ukraine ukraine er delt imellem et øst som orienterer sig i retning af rusland og et vest som orienterer sig i retning af europa det skisma er naturligvis først og fremmest et internt ukrainsk anliggende men det har naturligvis også betydning i forhold til hvordan vi fra dansk og europæisk side skal agere over for et ukraine hvis befolkning ikke er ganske enige om hvor ukraine skal bevæge sig hen for så vidt angår georgien er der også her tale om et land der ikke er i stand til at opretholde suveræniteten over hele sit område som bekendt forsøgte georgien at bringe sydossetien tilbage under georgisk kontrol i august to tusind og otte

tropper havde bombarderet en række georgiske landsbyer herefter intervenerede rusland på sydossetisk

både i sydossetien og i abkhasien er de etniske georgiere de facto blevet udrenset rusland har sammen med en håndfuld andre lande anerkendt abkhasien og

og disse republikker fungerer i praksis som selvstændige republikker georgien har således ikke kontrol over området også i moldova eksisterer der en kløft mellem den vestlige og østlige del af landet således viste en folkeafstemning i den autonome territoriale enhed gagauzien i februar to tusind og fjorten at otte og halvfems procent af indbyggerne ønskede en toldunion mellem rusland hviderusland

samme antal stemte for gagauzisk uafhængighed i tilfælde af at moldova blev en del af rumænien samtidig er moldova plaget af betydelig kriminalitet og anses som en mellemstation for kvindehandel som i tilfældet med ukraine er der for så vidt angår spørgsmålet om frihandel tale om en aftale med en overgangsperiode på ti år jeg ved ikke om man i eu forventer at disse ti år vil gøre en afgørende forskel i

ukraine vil orientere sig i fremtiden jeg kan godt

om ti år vil udslette et

at en betydelig befolkningsgruppe i de to lande skal trynes eu er nødt til at tage de problemstillinger alvorligt som viser sig i lande hvis befolkninger er delt i en gruppe der orienterer sig mod vest og en gruppe der orienterer sig mod øst eu skal ganske enkelt også kende sin grænse

er blevet rejst at der i alle tre lande er betydelig bekymring i forhold til frihedsrettighederne i georgien synes dog en bedring af situationen undervejs efter valget af præsident margvelasjvili i oktober to tusind og tretten i ukraine er situationen yderst uafklaret grundet forholdene i den østlige del af landet hvor separatister jo som bekendt har kontrol med en række områder man kan naturligvis altid stille spørgsmålet om hvor meget eu skal forlange for at kunne indgå associeringsaftaler med andre lande som bekendt har eu også en associeringsaftale med syv lande i mellemøsten herunder blandt andet algeriet libanon og marokko hvor frihedsrettighederne

for aftalernes indgåelse og ej heller i dag i alle tilfælde respekteres det afgørende må i denne forbindelse være om der er en vilje til at forbedre situationen og den vilje kan efter dansk folkepartis opfattelse detekteres i både georgien ukraine og moldova man kan så altid vurdere om det samme var tilfældet da associeringsaftalerne med de syv

dansk folkeparti er det under alle omstændigheder afgørende at overholdelsen af de basale frihedsrettigheder fremadrettet indgår som et vigtigt og væsentligt parameter når der indgås gensidigt forpligtende aftaler der er imidlertid også elementer i aftalen som dansk folkeparti er kritisk over for og gerne ser nærmere belyst det drejer sig for eksempel om den visumliberalisering

i relation til ukraine og georgien for moldovas vedkommende eksisterer der desværre kunne man ønske at tilføje ikke længere visumtvang så personer fra

eu allerede i dag set i lyset af den udbredte kriminalitet der plager landet synes

videre hensigtsmæssigt dansk folkeparti finder det afgørende vigtigt at såvel danmarks egne som eus ydre grænser bevogtes og beskyttes bedst muligt visumtvang er et vigtigt element

at der arbejdes hen mod visumfrihed også for disse to nationer det er et forhold som vi vil belyse nærmere i det videre arbejde med beslutningsforslaget forudsætningen for et godt naboskab er som bekendt at man ved hvor matriklens grænse går hvis ens nabo

er det ikke befordrende for et godt naboskab blot fordi man kommer godt ud af det med naboen er det heller ikke nødvendigvis udtryk for at man har lyst til at naboens og ens eget hus skal slås sammen til et kollektiv et godt naboskab er netop et godt naboskab dermed også være sagt at dansk folkeparti ikke ser disse associeringsaftaler som et udtryk for

dansk folkeparti ser hverken ukraine georgien eller moldova som fremtidige medlemmer af den europæiske union efter vores opfattelse har den europæiske union nået en størrelse hvor unionen ikke skal være ret meget større allerede i dag er de indbyrdes forskelle mellem landene af så betragtelig en størrelse at det giver anledning til betydelige problemer blandt andet i forhold til arbejdskraftens fri bevægelighed

i for eksempel bulgarien og rumænien ansporer selv relativt højt uddannede rumænere og bulgarere til at tage ufaglærte jobs i vesteuropa hvilket genererer hvad man på godt dansk kan kalde et braindrain i disse lande samtidig har danske ufaglærte vanskeligt ved at skaffe sig arbejde her i landet det nærmer sig faktisk en lose lose situation derfor vil dansk

være imod en optagelse af ukraine georgien og moldova i den europæisk union ligesom vi er modstandere af en optagelse af albanien og tyrkiet som der i øjeblikket pågår optagelsesforhandlinger med dansk folkeparti vil følge udvalgsarbejdet i disse sager nøje

vil tilkendegive vores endelige stillingtagen til aftalerne når vi har fået belyst de forhold som vi her har bragt op

jeg siger tak til dansk folkepartis ordfører

radikale venstres ordfører og det er fru zenia stampe

handler ikke kun om handel men det handler om at knytte de her lande

om at støtte de her lande og støtte de befolkninger i at få mere velstående men også mere frie

den russiske dimension

at gå efter russerne selvfølgelig

at den måde vi på sigt kan gøre rusland til et mere frit

er ved at vise russerne hvilke fordele der er ved at samarbejde ved handel men også hvilke fordele der er ved at reformere sin stat i retning af bedre retssikkerhed et stærkere civilsamfund og så videre

ses i en meget bredere kontekst

af den udvikling som europa har været igennem de sidste ti år med en stadig større tilnærmelse mellem det tidligere østeuropa og vesteuropa og hvor vi jo så må konstatere at det har givet nogle gnidninger med rusland men det får os ikke til at ændre på det overordnede mål nemlig at få et mere frit demokratisk og velstående europa

stærk partner men det skal ikke forhindre os i fortsat at forfølge den vej med de andre lande altså heller ikke selv om rusland stiller sig i vejen så vi støtter op om

tak til fru zenia stampe så går vi

også sf vil støtte forslagene der ligger her om associeringsaftaler

der er ikke så meget at tilføje i forhold til de tidligere ordførere

jo i realiteten

de alle tre på forskellig vis har nogle komplicerede relationer til

lave de her associeringsaftaler

udvikle landene til demokratier som vil vil være med til at skabe

på den måde mener vi at det er en kan man sige

af eus forhold østover i en situation som

der er andre ordførere der har sagt at

til middelhavet og syd for europa

de samme overvejelser som driver det her mener jeg faktisk at det også er rigtigt at have de associeringsaftaler det er jo en chance for at have noget dialog mellem eu og de lande derefter kan man selvfølgelig altid gå ind og sige hvordan bliver det brugt

brugt godt nok men det er som om det er

en anden diskussion og dermed har jeg selvfølgelig også sagt at nogle gange kunne man godt bruge de dialoginstrumenter mere aktivt end man faktisk bruger dem men altså der positiv tilslutning fra sfs side

fra enhedslisten nikolaj villumsen

tak for det vi skal skabe fred i europa gennem politiske løsninger og økonomiske samarbejder siger udenrigsministeren i fremlæggelsestalen

enig problemet er bare at ukraine moldova og georgien er eksempler på at europa ikke har formået at gøre netop dette tværtimod alle tre lande er enten de facto blevet delt eller befinder sig i borgerkrig

rusland bærer en meget stor del af skylden for dette tilstedeværelsen af russiske soldater i udbryderområder

meget klart bevis på ruslands skyld i de

kaotiske situationer eller besættelser der

med folkeretten og det skal på det kraftigste fordømmes vi skal arbejde for at landene frit og fredeligt kan vælge en demokratisk fremtid siger udenrigsministeren

meget enig men bidrager de her aftaler reelt til det jeg frygter at det ikke vil være tilfældet aftalernes økonomiske indhold er liberalistiske reformer jeg frygter det vil ramme de fattigste og svageste i landenes befolkninger

er præget og plaget af den korruption

i realiteten meget brutale røverkapitalisme der hersker men når reformerne nu bliver gennemført vil gasprisen stige pensionen og arbejdsløshedsunderstøttelsen vil falde det vil skabe utilfredshed det vil give grobund for en farlig nationalisme

putin kan puste til blandt de russisksindede dele af befolkningen men som ultranationalister på den anden side også kan puste til jeg mener vi skal give landene reelle valg men jeg mener ikke at aftalerne er udtryk for det

men de er desværre også et resultat af en destruktiv rivalisering mellem eu og rusland om markedsandele hvorfor skulle ukraineaftalen underskrives før weekendens parlamentsvalg er blevet afholdt i ukraine og hvordan kan de meget fornuftige demokratiske krav

stilles til overholdelse af menneskerettighederne være opfyldt i et land som eksempelvis ukraine der befinder sig i borgerkrig

bombe civile og som forbyder politiske partier

om lige præcis demokrati og menneskerettigheder at der er tale om tre lande som alle sammen er medlemmer af europarådet som alle sammen

overholde grundlæggende demokratiske rettigheder forpligtet sig til at overholde menneskerettighedskonventionen men alle sammen er lande som ikke gør det det er lande er under kraftig kritik og overvågning af europarådet for netop krænkelser af grundlæggende rettigheder i enhedslisten støtter vi

i europa skal sikre fred gennem politiske og økonomiske løsninger vi skal sikre at lande har reelle muligheder

vælge deres fremtid men de her aftaler

udtryk for det som vi ser det tværtimod frygter vi at de bidrager til at grave grøfter og at taberne bliver landenes befolkninger derfor vil enhedslisten stemme imod

også færdig for

mener jeg lige præcis at det er associeringsaftaler af den type som vi diskuterer her i dag som er med til at sikre både udviklingen af handel udviklingen af demokrati og udviklingen der fører til både vækst og større frihed

georgien moldova og ukraine vi har igennem de seneste par år været vidne til en helt utrolig

nok ikke nogen der havde kunnet forudse

og ingen gør rigtig noget for alvor vi ser russisk optrapning langs den ukrainske grænse vi ser separatisterne skabe uro og krig i den østlige del af ukraine vi ser at økonomien ikke udvikler sig og at den politiske stabilitet

der skal arbejdes på rigtig mange fronter

den anden del af europa som vender mod vest

som vi på ingen måde skal lade gå fra os

at sikre en tættere tilknytning både politisk og via bedre og større samhandel og derfor støtter vi fra liberal alliances side alle tre forslag

tak til fru mette bock så giver jeg ordet til næste ordfører og det

enige de fleste af os i hvert fald om

støtte de tre beslutningsforslag som vi behandler nu alligevel

lige markere at det her jo er historisk det er et skridt på vejen i

en historisk udvikling i europa siden anden verdenskrig at vi nu associerer de her tre lande

handelsaftale som gradvis bliver indfaset over en ti årig periode ikke mindst er det værd at bemærke at der knytter sig en række politiske principper og krav til den aftale

på den her måde bliver indgået

og stabilisere europa vi må aldrig glemme hvad der egentlig var baggrunden for at danne det europæiske fællesskab som det hed dengang den europæiske union

efter århundreder med krige og ufred i europa at sikre en større grad af stabilitet sikkerhed og fred

til målsætninger om demokrati frihedsrettigheder og økonomisk velstand

vigtige mål for os og for vores samarbejde i eu men de mål

de gælder også i landene omkring os

at også de lande opnår fred sikkerhed demokrati frihedsrettigheder og økonomisk velstand ved at styrke dem

styrker og stabiliserer vi også os selv altså os selv i eu når det er sagt skal vi jo også passe på med ikke at male billedet for rosenrødt der er jo tale om at de tre lande som vi nu laver aftaler med i eu hver har deres historie deres forudsætninger og deres problemer og det skal nok give mange udfordringer i de kommende år i de lande og i relationerne mellem de lande og eu at få gennemført det der her lægges

kenneth kristensen berth har jo i sin første tale her i folketinget

og det skal vi være opmærksomme på vi skal ikke være naive i forhold til det her men det er alligevel

betydeligt og vigtigt at vi sætter de her mål og at de lande er enige i de her mål ikke mindst de politiske rammer for udviklingen og indfasningen af de aftaler som vi nu indgår mellem eu og de tre lande georgien moldova og ukraine så med de ord vil jeg på det konservative folkepartis vegne støtte regeringens tre beslutningsforslag

tak til herre lars barfoed så kan jeg give ordet til udenrigsministeren

mange tak og først og fremmest tusind tak til folketingets partier

god debat og den meget brede støtte til

en særlig tak til de to debutordførere

synes begge to leverede en meget indholdsrig og interessant ordførertale ved fem og tyve årsmarkeringen for murens fald lever vi atter i en tid hvor rå magt sætter territoriale grænser og landes ret til fredelig selvbestemmelse er under pres uanset om vi kan lide det eller ej på trods af deres tekniske karakter er de aftaler vi forhandler i dag starten på et tæt partnerskab og de bekræfter fælles værdier og fælles drømme om demokrati selvbestemmelse og individets rettigheder med aftalerne

og ukraine selv vælger deres fremtid de understreger vores støtte til reformer til gavn

ligesom vi har ret til at træffe frie valg uden krav om at respektere såkaldte geopolitiske interessesfærer vi skal selvfølgelig lytte til ruslands bekymringer men vores associeringsaftaler må aldrig blive skrevet efter et russisk diktat de er bilaterale anliggender mellem os og de tre lande jeg besøger selv både ukraine og georgien igen

jeg ser frem til at drøfte den politiske udvikling

dansk støtte til fortsatte reformer med regeringerne i to lande men selvfølgelig også med civilsamfundet hvordan ser de deres landes fremtid hvordan finder vi balancen

der har været flere interessante kommentarer i den her debat som jeg afslutningsvis lige vil kommentere

helt berettiget at det er ærgerligt at vi nu har underskrevet en associeringsaftale med ukraine som så er blevet udsat

januar to tusind og seksten det synes jeg sådan set også

ukrainsk side fordi præsident porosjenko vurderede at det var det der gav ham de bedste kort på hånden

end at respektere den anbefaling

også det er vigtigt at bemærke at selv om associeringsaftalen først træder fuldt i kraft den første januar så træder den del der handler om at eu åbner sine markeder for ukraine i kraft med det samme

ukrainsk erhvervsliv og ukrainske producenter

mulighed for at afsætte deres produkter allerede nu og det giver jo et godt økonomisk perspektiv for ukraine så

meget rigtigt at der ikke findes nogen snuptagsløsninger i det her spørgsmål det er en lang rejse som de her tre lande nu har startet og endestationen ligger langt ude i fremtiden men netop derfor

og enhedslisten

som den dynamiske

trækker de lande i den rigtige retning

forsøger at trække noget ned over hovedet på dem

fra østeuropa der blev medlemmer for ti år siden kigger ind på en samfundsmodel i eu hvor velstanden er højere

mindre hvor retsvæsenet er reformeret hvor det kort og

et bedre sted at leve

at vi

at åbne den her associeringsaftale

der gør at deres samfund bliver bedre samfund

den magnet som eu er i den sammenhæng er en magnet som de lande under ingen omstændigheder kan undvære

det er jo befolkningerne selv der har et meget meget stærkt ønske om at komme tættere

det som både dansk folkeparti

mindre korruption højere standarder for miljø og arbejdsmarked

er jo lige præcis det som de aftaler vi forhandler i dag handler om den ene del er

forfatning og så videre

nu vil jeg ikke geråde ud i en stor ideologisk diskussion med

men jeg tror nu godt jeg

energisektoren har været fedtet ind i en stats og planøkonomisk styring der har gødet korruptionen der har

og det siger ikke så lidt det mest mishandlede land rent politisk set som vi har i det tidligere sovjetområde tanken om at man nu kommer ind og siger lad os nu

op så der ikke er de her meget tætte bånd mellem det politiske system og de enorme økonomiske interesser i ukraine er sund

bliver vi nødt til gradvis at afskaffe det er jo ikke rart

almindelig ukrainsk borger

bliver vi nødt til at have et langt tidsperspektiv på det og man bliver selvfølgelig også nødt til at iværksætte sociale reformer samtidig

kunstigt at holde energipriserne nede ligesom det heller ikke går at rusland

omfang har bestukket ukraine med lave energipriser

den fornemmelse at at det her er et land der skal reformere

man får fornemmelsen af at selv om det nogle gange er svært at være politiker i danmark

også nogle gange er svære ting at stilling til her så er det godt nok en noget anden sag end det man står over for at skulle

eneste fyrtårn det eneste lys i mørket

har at navigere efter i den enorme opgave der står foran dem er de her aftaler og derfor er det af afgørende betydning at vi ikke slukker det lys

der er en kort bemærkning

og det var meget interessant for man mødte forskellige grupper jeg mødte nogle venstreorienterede

præsident og diktator janukovitj

mødte nogle højreorienterede der så det som deres nationalistiske revolution og jeg mødte nogle der havde været på majdan fordi de

eu kritiserede janukovitj kraftigt da han ikke ville lave en frihandelsaftale med eu og udskød den i ti måneder og

hundredetusinder er er jaget på flugt hvad er vores erfaringer

desværre skræmmer sporene altså i georgien

halvfemserne hvad kan vi gøre fremover for at undgå at det her sker igen og ikke mindst at konflikten i ukraine bliver stoppet

altså som jeg opfatter historieskrivningen her

i allersidste øjeblik efter alt at dømme efter et meget massivt pres fra moskva besluttede

ville udskyde beslutningen og så går det løs på majdanpladsen hvad kan vi lære af det

vi skal have i baghovedet at uanset hvordan det her ender skal ukraine

handle og forhandle og leve med både eu og rusland det er deres historiske og geografiske prærogativ at de skal kunne det

vil også have for øje at ting tager tid

det her er forandringsprocesser vi ikke kan tage fra den ene dag til den anden

har taget imod invitationen fra ukraine og sagt at vi

helt anden stormagt der slet ikke var klar

meget kort tid men men det

der var et enigt parlament bag janukovitj da han ville indgå en aftale

mere eller mindre bag porosjenko da han ville indgå en aftale med eu

hvor meget vi er parat til at give økonomisk i i kompensation hvis rusland stopper handelen

hvor man så har gennemført reformer som

gået ud over store dele af befolkningen

være vrede over det og hvad er så konsekvenserne hvordan vil udenrigsministeren undgå at det bliver scenariet

nogle helt relevante og gode spørgsmål

kunne svare meget præcist og kort på dem men som ordføreren også selv indikerer er det jo nok det spørgsmål som jeg tror vi alle sammen stiller os selv i de her dage

der opfatter det her som et nulsumsspil hele logikken

eu selv og i eus partnerskabslande har

det er et plussumsspil hvis

ville ukraines økonomi vokse og det ville jo også være til gavn for russisk økonomi fordi de så kunne eksportere mere til ukraine

kun hvis man har en meget meget snæver geopolitisk interessesfærehat fra

man ligesom kan opfatte det at man handler mere med eu som en form for trussel jeg kunne nu godt have fornemmelsen af at

frigørelsen af energimarkedet der i virkeligheden udgør det største problem rusland fordi det gør at de har mindre kontrol med ukraine og det betyder at vi bliver nødt til at sige at det her kommer til at tage tid

til at finde en måde hvorpå alle kan være i det her

lov til at nærme sig et demokrati som det vi andre kender

der er ikke flere der har bedt om ordet